følgende meddelelser per clausen

forespørgsel nummer f tredive niels helveg petersen michael aastrup jensen jeppe kofod holger k nielsen og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

johanne schmidt nielsen med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forespørgsel til undervisningsministeren og transportministeren tilbage

denne forespørgsel er hermed bortfaldet udvalget for fødevarer landbrug og fiskeri har afgivet beretning om pattegrisedødelighed

og handler om at familier med børn med funktionsnedsættelse skal kunne leve et familieliv der ligger så tæt på det normale som overhovedet muligt på trods af

barnets funktionsnedsættelse vi går her ind og er med til at støtte op om at der skal være en mulighed for

kan søges hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer der i hjemmet forsørger et barn under atten år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse en anden del af lovforslaget handler så om at

få støtte til køb af handicapbil for vi skal også gøre hverdagen så nem som overhovedet muligt for personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og der skal være mulighed for at

hjælpe de unge under atten år

i satspuljeforligskredsen er vi enige om at børn og unge under atten år også skal have ret til at få bilstøtte i videre omfang end efter de gældende regler

som vi fra socialdemokratisk side var

med til at forhandle på plads i efteråret og selv om der var langt færre midler at gøre godt med i år

lykkedes det alligevel at finde penge til forbedringer af handicappedes vilkår hvilket jeg synes er meget positivt det er godt at det her lovforslag lægger op til at forældre fremover kan få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste når deres anbragte barn indlægges på hospital og forældrenes tilstedeværelse er en

nødvendig konsekvens af den funktionsnedsættelse barnet har og det mest hensigtsmæssige for barnet vi synes også det er rigtigt at lovforslaget nu udvider målgruppen for hvornår man kan få støtte til køb af handicapbil

når et barn med funktionsnedsættelse anbringes eller er anbragt uden for hjemmet alle høringsberettigede har også taget godt imod forslaget så det er rigtig gode forbedringer der er lagt op til når det

sagt synes jeg også det er vigtigt at slå fast at de her forbedringer kun er et meget lille plaster på

de store nedskæringer som regeringen og dansk folkeparti trumfede igennem på handicapområdet med genopretningspakken lige før jul hvor man indførte et loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste til familier som passer deres barn med handicap hjemme

små fire million kr vi bruger her en meget lille dråbe og

forbedring men fra socialdemokraternes side er vi glade for at vi nu kan trække lidt i den rigtige retning igen og af den grund støtter vi

tale op lovforslaget giver forældre til børn med funktionsnedsættelse bedre muligheder for støtte selv om deres børn er anbragt uden for hjemmet forslaget gør det dels muligt at forældre til børn med funktionsnedsættelser anbragt uden for

hospitalet dels giver det denne gruppe af forældre lettere mulighed for at

det vil gøre det en lille smule lettere for den her gruppe forældre

at understrege at det her som

men med de nedskæringer der har været på handicapområdet trænger vi til et langt større løft

omkring det her lovforslag

og som følge af dette handicap og deraf følgende funktionsnedsættelse har barnet anbragt uden for hjemmet nu også får en mulighed for både at kunne modtage tabt arbejdsfortjeneste og mulighed for at få en handicapbil så det stadig væk er muligt at man kan tage sit barn med hjem

et stort politisk ønske og skal ses i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for to tusind og elleve forslaget er en klar forbedring af de eksisterende regler

radikale venstre er vi naturligvis tilfredse med at også børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet nu får mulighed for at leve et så normalt liv som muligt det skønnes at cirka tusind familier vil blive omfattet af den foreslåede ændring med denne ændring gør vi reelt en forskel for rigtig mange udsatte børn og det er vi rigtig glade for i det radikale venstre vi støtter naturligvis forslaget men vi ønsker i den videre behandling at kommunernes behov for præciseringer

nøje overvejet jævnfør høringssvaret fra

er jo lidt absurd at stå her med et forslag som

for forældre med handicappede børn når vi for ikke særlig lang tid siden stod med det forslag hvor

venstre konservative og dansk folkeparti skar ned på muligheden for at få tabt arbejdsfortjeneste for forældre med handicappede børn der er simpelt hen overhovedet ingen sammenhæng i den politik man fører fra regeringen og dansk

vi er imod at man finansierer det via satspuljen vi kan ikke forstå hvorfor det er kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister og dagpengemodtagere og folkepensionister der skal betale for vores socialpolitik i danmark det burde være noget der var på finansloven det burde være noget alle vi der tjener rigeligt var med til at betale for frem for at det kun er dem med de allerlaveste indtægter der skal betale

er der et problem

noget som man mener skal være permanent og satspuljen er jo beregnet til initiativer som man skal prøve af i en kortere tid så derfor vil vi klart arbejde for at det her kommer over

bemærkninger der er kommet fra partierne til det her lovforslag og jeg er glad for at kunne konstatere at forslaget har

funktionsnedsættelse skal kunne leve et familieliv så normalt som muligt på trods af barnets funktionsnedsættelse dette gælder uanset om barnet bor hos forældrene eller er anbragt uden for hjemmet omkring tabt arbejdsfortjeneste har regeringen lagt vægt på at det med dette forslag bliver sikret at ikke kun forældre til hjemmeboende børn med funktionsnedsættelse men også forældre til anbragte børn får mulighed for at modtage tabt arbejdsfortjeneste ved barnets

hospitalsbesøg omkring handicapbiler har vi lagt vægt på at adgangen til at bevare eller nybevilge en bil bliver forbedret med forslaget i de situationer hvor en bil er nødvendig for befordring i forbindelse med barnets eller den unges besøg i hjemmet under ferie eller andre aktiviteter

omkring anbringelse af børn med funktionsnedsættelse som løses med dette lovforslag

afsat midler til at sikre at socialministeriets regelsæt tydeliggør kompensationsmulighederne i lovgivningen for eksempel støtte til hjælpemidler

særlige problemstillinger og behov som denne gruppe af børn og unge har arbejdet er sat i gang og jeg forventer at det kan afsluttes hen over sommeren her i år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

der forpligter regionsrådene til at oprette socialetiske komiteer som skal godkende forsøg med mennesker på det sociale område lovforslaget skal fremsættes inden udgangen af to tusind og elleve som baggrund anfører enhedslisten at forslaget er inspireret af kvalitetssikringen på sundhedsområdet hvor der på det medicinske område er tale om en kvalitetssikring af forsøg med mennesker som ikke findes på det sociale område i forbindelse med behandlingstilbuddene

baggrund mener forslagsstillerne at der bør stilles et minimum af kvalitetskrav til projekter og behandlingstilbud på det sociale område til sikring af borgernes rettigheder sikkerhed og velfærd

af socialetiske komiteer er vejen frem mod øget kvalitet i behandlingstilbuddene på det sociale område regeringens politik er derimod at tage udgangspunkt i de

konkrete problemer og sætte målrettet ind der hvor der er behov for det vi har ikke brug for mere bureaukrati på området tværtimod

at der i flere tilfælde er for ringe viden om effekten af de sociale tilbud men bedre viden om effekterne og mere evidens opnås ikke ved et etisk komitésystem men derimod ved et vedholdende og langsigtet arbejde fra alle aktører på det sociale område

og det er noget som jeg vil vende tilbage til senere

sociale område afprøves og udvikles socialfaglige metoder med det mål at få bedre dokumenterbare metoder i behandlingstilbuddene

og muligheder hensynet til den enkeltes behov og sikkerhed står helt centralt det er kommunalbestyrelsen der har ansvaret for at stille de rette tilbud til rådighed og yde den rette støtte til borgerne enhedslisten fremfører at der ikke er nogen kontrol med tilbuddene på det sociale område

er ikke tale om vilkårlighed i tilbuddene eller det vilde vesten på socialområdet for eksempel skal alle private tilbud om opholdssteder for børn og unge private midlertidige botilbud for voksne og private ambulante behandlingstilbud for stofmisbrugere godkendes som generelt egnede af kommunalbestyrelsen som en betingelse for at de konkrete tilbud kan bruges af kommunerne alle tilbud efter serviceloven er underlagt et løbende driftsorienteret tilsyn blandt andet med den pædagogiske praksis derudover skal den visiterende kommune løbende følge op på

endvidere skal kommunerne også følge op med det personrettede tilsyn

efter serviceloven gælder at garantierne for borgernes retssikkerhed altid skal overholdes en yderligere retssikkerhedsgaranti for borgerne er det sociale klagesystem borgerne kan klage over en myndighedsafgørelse og indbringe afgørelsen for et socialt nævn eller ankestyrelsen efter reglerne i retssikkerhedsloven regeringen lægger stor vægt på at klagesystemet i sociale sager yder en konkret beskyttelse af borgernes retssikkerhed vores hovedudfordring er ikke at vi på det sociale område står med en masse videnskabelige forskningsprojekter som

mere bureaukrati til at regulere opgaven består i stedet i

aktørerne på området vil sige staten kommunerne regionerne

vi er i fuld gang på mange områder

i forlængelse af barnets reform

viden om indsatser der virker og eksempler på dokumenteret god praksis i kommunerne og hos

dokumentationsprojekterne samarbejder socialministeriet med kommunernes landsforening og finansministeriet for i flere tilfælde at få registreret de sociale ydelser på cpr nummer niveau

implementeringen af nye metoder i satspuljeprojekter

allerede stort fokus på at projekterne skal tage afsæt i eksisterende viden om

så fagfolkene kan få at vide hvilke metoder der skal tilbage i skuffen og hvilke der bør udbredes

til andre kommunerne kan også gøre brug af fagligt funderede udrednings og sagsbehandlingsmetoder som dubu på børneområdet

formulering af mål og mulighed for at kunne følge op på målene i hver enkelt sag og på tværs i kommunen en række kommuner har også udviklet deres egne systemer til at følge op på resultaterne af indsatsen både i den enkelte sag og for de forskellige målgrupper i den sociale indsats og det ser jeg også som en positiv udvikling i forbindelse med tilbudsportalen er der sat en proces i gang med henblik på at det af hvert tilbud skal tilbud skal fremgå hvilke metoder og resultater de kan levere for deres målgrupper målet er at kommunerne bedre

skal kunne finde det tilbud som kan hjælpe borgerne bedst og billigst selvfølgelig skal den forskning vi gennemfører være etisk forsvarlig ligesom den skal være fagligt velbegrundet og veludført når forskning på det sociale område udbydes via det strategiske forskningsråd

derfor altid også en vurdering af etiske hensyn enhedslisten fremfører da heller ikke eksempler på forskningsindsatser på det sociale område som rummer etiske problemstillinger i begrundelsen for deres forslag jeg tror ikke jeg vil gå så langt som formanden for den centrale videnskabsetiske komité

kalder forslaget en fuldstændig vanvittig idé jeg vil nøjes med at konstatere at enhedslistens

overflødigt bureaukrati i forhold til forskningsindsatsen

af de sociale indsatser som enhedslisten peger forbliver uløste hvis man vælger enhedslistens løsning det vi i stedet skal

fortsætte det spor vi allerede

aktørerne på det sociale område i samarbejde med forskningen så vi kan få mere viden om hvad der virker

helt ud i den lokale indsats

men det af hovedudfordringerne for at vi fremover kan levere en

regeringen kan på den baggrund ikke støtte forslaget

mennesker i danmark fordi den kunne give bivirkninger det er det tilsvarende vi ønsker at have på socialområdet vi mener at det kan have mindst lige så store konsekvenser for mennesker at blive udsat for et socialt forsøg

at man skal gribe ind

konstateret at der er nogle problemer

tilsynssystem i danmark fra kommunernes side både i forhold til driften det pædagogiske og det personrettede

selvfølgelig være etisk forsvarligt fagligt velbegrundet og veludført og det vil sige at når

sker der netop også en vurdering af etiske hensyn

et system som kan gå ind og samle ting op

må ingen andre kommuner afvise borgere der vil have tilskud til at komme dertil vi har eksempler på plattenslagere der tilbyder forskellige behandlingsformer behandlingssteder og så videre

hvorfor mener socialministeren

er socialt udsatte skal udsættes for fejlbehandling fordi ministeren siger at vi

at jeg som repræsentant for regeringen går ind for at der sker fejlbehandling

så vi kan sikre at kommunerne

så man kan finde det bedste tilbud til den borger som

arbejder med familierådslagning for netop at kunne hjælpe

forslag meget hurtigt

ministeren er bekendt med ellers vil det overraske mig utrolig meget at der er

mange af de her tilbuds hjemmesider

andre der tilbyder behandling via

det ved ministeren jo også det har jeg

de tilbud som bliver tilbudt borgerne ude i de enkelte kommuner

skal gå ind og sørge for det personrettede tilsyn

og sørge for at den virker i sidste ende

er etiske overvejelser med og at man ikke gør noget som er helt hen i vejret

nogle systemer som går ind og opfanger nogle af de ting som kan være problematiske

hvor man tvinger mennesker som

er enormt syge ud i et aktiveringsforløb

bare to gange

gør jo at de her mennesker faktisk bliver så dårlige

i sig også forsvinder

komité for eksempel kunne gå ind og kigge

at man udsætter mennesker

og se på forskningstiltag og forsøg

det biomedicinske område hvis man skal drage den samme parallel

sig om at man sætter nye ting i gang

til at føre tilsyn på det sociale område

dokumentere de metoder som man gerne vil bruge

at bedste viden på området i

metoder man skal bruge for at kunne dokumentere den bedste effekt

de skal ud og føre tilsyn med de metoder man

de videnskabsetiske komiteer

medicinske forsøg med mennesker

blandet sammen med noget andet som ministeren hele tiden

ville ministeren så ikke finde det naturligt at man i sådan en godkendelsesprocedure også indlagde en etisk vurdering af for eksempel hvordan projekterne idémæssigt var forankret sådan at en borger ville have en reel mulighed for at sige nej tak til et projekt som havde en idémæssig forankring som var anderledes end borgerens livsanskuelse

kfum som på et kristent grundlag går ind med nogle botilbud og nogle institutioner for personer som er socialt udsatte

svævende hvad ordføreren egentlig stiller spørgsmål om det jeg kan sige er at kommunerne selvfølgelig

godkende steder som har en pædagogisk metode

man gerne vil have løst man har det driftsorienterede tilsyn

enkelte sted er i orden både med det de beskriver og det man

hvor man skal ind at sikre sig at den indsats der

virker efter hensigten men

hvis tilbuddene er forankret i noget idémæssigt det kan være

forankret i den nordiske mytologi og hvor der sker rigtig mange

livssyn så har retten til at sige nej der kunne det jo være rigtig nyttigt at få de her projekter etisk vurderet

for et stort bureaukratisk system hvis

hvorvidt et sted er generelt egnet

tiltag der sættes i gang det enkelte sted

hullabulla eller hvor man sidder og laver nogle ting som er fuldstændig hen i vejret

faktisk er nogle ting som er i orden og forsvarlige

at kommunerne vil gå ind og godkende steder og

jeg går ind for mere viden jeg går ind for at man bliver endnu bedre til at måle

hvad det er for en indsats der virker og hvad det er for en indsats der ikke virker

netop kan tage de indsatser der ikke virker og lægge dem ned i skuffen og glemme alt om dem jeg synes det er rigtig godt når man kan komme med nogle indsatser der har en dokumenterbar

midtfyn arbejder med familierådslagning

at få ressourcerne frem i den enkelte familie

den sociale indsats så det taler jeg

blot lige pointere over for fru tina petersen at det drejer sig om to konkrete metoder som sundhedsstyrelsen har været inde at pege på nemlig trykkammerbehandling og respirationsbehandling hvor de mener at det er en højt specialiseret behandling

vi som politikere på det sociale område selvfølgelig skal lytte til

i den videre færd i forhold til § to og tredive i serviceloven

evidens og effektmåling på det sociale område

vi arbejder med på det sociale område og også blandt satspuljepartierne men at sige

med hensyn til trykkammer og respirationsbehandling i hjemmet

betyde at jeg er imod dokumentation

godkendelse af forsøg med mennesker på det sociale område jeg må nok sige at bare

forholde sig til men

i danmark har vi jo takket være et godt socialt sikkerhedsnet en stor social tryghed

er jo desværre stadig mennesker og familier der hver dag slås med nogle vanskelige vilkår og vi skal naturligvis arbejde for at hjælpe de socialt udsatte og sikre at alle har muligheder for at få et tilbud der kan hjælpe den enkelte godt videre i livet

vil jeg gøre opmærksom på at regeringen jo altså tilbage i to tusind og to nedsatte rådet for socialt udsatte sådan set

samme bekymring det er et råd som er talerør for de hjemløse for stof og alkoholmisbrugere for de prostituerede for sindslidende og andre socialt udsatte dette råds opgave er at følge den sociale indsats over for de svageste grupper i samfundet og stille forslag til en forbedret indsats over for de svageste sådan at vi i det civile samfund kan inddrage dem stærkere i det sociale arbejde

det er jo faktisk et tilsyn en kontrol en opfølgning en omsorg for dem der har udfordringer i livet vi har på beskæftigelsesministeriets område også en bred forligskreds som arbejder med at lave en forbedret indsats over for dem som er jobsøgende så venstre mener altså at med disse konkrete forslag som

vi mener at de laver nogle gode og bedre fundamenter for de socialt udsatte danskere

det ikke kan betegnes som værende forsøg med mennesker

det der foregår hvis man i en kommune

som ikke har været afprøvet og

har dokumentation for de metoder der anvendes så er det jo et forsøg når man i en kommune

er det efter min opfattelse et forsøg

behandlingsmetoder skulle virke

den godkendelse i har givet så hvad er venstres forslag til hvordan vi undgår

derfor har vi jo i dette folketing vedtaget at der skal være et lokalt tilsyn og at de lokale tilsyn er dem der har opfølgningen på hvordan tingene fungerer hvordan det går

det er også de tilsyn der har mulighed for at lukke de tilbud som ikke gør noget godt og ikke har en god betydning

har været udsat for skadevirkninger

altså give langt større skader end en række af de piller som vi siger skal

under kontrollerede former

hvis man bare giver sig til at pille rundt i deres

psykologisk og alt muligt andet uden

uden at de metoder som man anvender faktisk er nogle metoder

hvorfor mener venstre at vi skal udsætte mennesker for det hvorfor er det venstre mener

være en kvalitetskontrol før vi siger ja til

er ikke nogen i danmark der vågner op om morgenen og tænker hvem kan jeg lave forsøg med i dag hvem kan jeg gøre mest ondt i dag hvem kan jeg lave en aktivering for som vil være virkelig skadelig for dem for

det ville være min allerbedste dag det er jo grotesk

det skal være det fundament vi bygger lovgivning

omsorgen og det er gudskelov det modsatte der eksisterer i danmark vi har et omsorgsfuldt sikkerhedsnet på det sociale område og det er med tilsyn i kommunerne så de er sikre på at de også varetager opgaven på bedste vis og at de kan have tillid til at dem de har til at arbejde for sig lykkes med det der er tilsyn der er de funktioner der skal til og det er omsorgen i det sociale sikkerhedsnet som er den sociale tryghed i danmark

spørger om derfor tror jeg gentager tilsyn kommer jo når

yde omsorg eller behandle

lov til at man kan have den her institution og så kommer der et tilsyn og tjekker om det er ok

det er ok

om ordføreren kan bekræfte at

ikke forhindre men lokalt må man jo beslutte om man ønsker at anvende det tilbud som de giver det er lokalt man finder de løsninger jeg ville personligt ikke anvende det

sociale komiteer det håber jeg bare har været en fejl for jeg har enormt svært ved at følge den røde tråd

at holde mig til sagen

etisk tilladeligt det

der siger at det skal være videnskabeligt bevist det

om ordføreren kan følge mig i at

sara cekic har ikke muligheden for at blive ved med at stille spørgsmålet og vinkle det anderledes for det er så fjernt for

venstre at vi overhovedet skulle oprette disse socialetiske sikkerhedsnet eller komiteer for at gå ind og hjælpe

lyst til at spørge modsat om om så også sf har fundet ud af hvor de vil organisere pengeflowet fra for mig bekendt har de jo heller ikke økonomi til overhovedet at komme med lovning om at man vil oprette alle disse

det frie valg og det frie valg er jo at man er der hvor man gerne vil være og at der er tilbud på alle hylder faktisk har vi rigtig mange tilbud i danmark og det er jo faktisk rigtig rigtig godt men det betyder også at man har det frie valg

at vi siger at der er ting der ikke må eksistere

fordi jeg personligt synes det er bedre end noget andet sådan er vi ikke i danmark og det er det vi kæmper allerhårdest for at bevare

jo altså også sådan at jeg tit læner mig meget op ad fagkundskaben

har jeg jo altså stor respekt for at eksempelvis sundhedsstyrelsen kommer og påklager

på hjemmetræningsområdet hvor man virkelig skal

trykkammerbehandling ud over det er der jo en mangfoldighed af hjemmetræningsmuligheder og alt

lige de to dele læner jeg mig altså ret meget op ad den

dem der rådgiver os jeg er ikke klogest

stykke tid jeg bliver simpelt hen forbavset over at ordføreren siger

har et udpræget frit valg og der er tilbud på alle hylder det udsagn tror jeg ikke at folk der skal modtage sociale tilbud ude i kommunerne vil dele med ordføreren mener ordføreren virkelig at det går for sig på den måde ude kommunerne at

alle hylder for de mennesker der har brug for sociale tilbud er det sådan ordførerens virkelighed ser ud for så ser den godt nok anderledes ud end min det må jeg sige

rigtig mange forskellige muligheder for hjælp til nogle der har hjælp behov og vi har også frit valg i visitation

ja lad os så tage børnehaver og ældreplejen bare for at tage to dele men det er noget andet der er også frit valg og det betyder faktisk at vi når til en stor palet af ting så ja jeg synes faktisk at vi er et land hvor vi gør det rigtig flot og jeg vil egentlig gerne have endnu mere jeg vil gerne have endnu mere frit valg og endnu flere organisationer der kunne komme og vise hvad de er gode til og så være med til at gøre det allerbedste for os alle sammen

centralisering eller ensretning det handler jo lige præcis om at få en vurdering af hvordan de projekter der fungerer ude i marken

som skal agere i dem det vil jo faktisk give

det ville være en meget meget stor gevinst for os socialdemokrater at den enkelte borger bliver mere aktiv

er der foregår de enkelte steder også ud fra etiske betragtninger og selvfølgelig også fagligetiske betragtninger men jeg er dybt forbavset over at ordføreren opfatter det her som både centralisering og ensretning

vil ordføreren ikke give mig ret i at det her kunne være et redskab til at den enkelte

så ekstrem at de medarbejdere vi har siddende

i jobcentrene og i socialforvaltningerne

miskrediteret for det arbejde de går og gør i dag jeg synes at det er ukønt

at sige at det de gør i dag er så dårligt at vi er nødt til at have et etisk råd til

kontrollere hvad de gør så nej jeg ikke enig i at vi har behov jeg mener virkelig at vi

have forbedret den indsats som vi

forhandlinger om på jobcentrene og det er dér de foregår

en udfordring hele tiden og

socialetiske komiteer til godkendelse af forsøg med mennesker på det sociale

peger på en række vigtige og også aktuelle problemer i både behandlings og aktiveringstilbud sådan som det sociale område ser ud i dag i forbindelse med godkendelse af tilbud

fordi godkendelsen simpelt hen er for overfladisk og vi har set alt for mange eksempler på at projekter eller forsøg

vurderet godt nok hverken på det faglige indhold eller på den økonomi som

ligesom vi har set projekter hvor initiativtagere har scoret den helt store økonomiske gevinst

der bygger på faglighed og saglighed med tilhørende økonomi

det må aldrig være nok at et tilbud fremstår med udokumenterede påstande på fint glittet papir

på en smart hjemmeside eller på en

det må heller ikke bero på hvor mange lobbyister der render rundt og snakker med os her på christiansborg

med folk ude i kommunerne det skal bygge på dokumentation

helt naturligt at man tager en etisk vurdering med ind når man skal godkende den slags projekter det skal udøves i en neutral sammenhæng og ramme det er meget vigtigt for de borgere som skal modtage de her tilbud

tilsyn af drift let kunne komme til at lide skade fordi driftsherren her skal

noget som vi burde forske i

studere meget nøjere hvilken betydning det har og hvilken effekt det har haft efter at kommunalreformen blev sat i gang hvis der står interesseorganisationer

det meget afgørende at det fremstår meget meget tydeligt og at det fremgår tydeligt for de mennesker som

til et andet stort problem som forslaget rigtigt peger på

har frit valg på alle hylder som den forrige ordfører

ønsker mere forskning og vi ønsker

de projekter som dukker op ude omkring og hvor mennesker kan komme til at lide skade inden man opdager at der foregår noget som er helt forkert vi anser det

og at der er tilgang

interesseorganisationer og enkeltpersoner til at

vi mener sådan set at vi har hårdt brug for folk som vurderer de her projekter ud fra et etisk perspektiv i forhold til den enkelte borger enhedslisten skriver jo at forankringen skal ske på det regionale niveau

vi finder at man kunne lave en forankring som

noteret os at enhedslisten jo i sin afslutningsreplik nævner at det her

og det læser vi som en åbenhed

selve tankegangen om at man vurderer tingene ud fra et etisk perspektiv de drøftelser vil vi meget gerne indgå i og vi ser frem til at vi

til noget som kan være til gavn for de sårbare

dansk folkepartis ordfører

lidt fremad og og prøve at sikre hvordan

i bund og grund handler det her om at etikken og kontrollen med de sociale forsøg skal sidestilles med de sundhedsfaglige vi mener at uansvarligt at der er mennesker

vil selvfølgelig støtte op om et forslag der kan øge retssikkerheden for de involverede mennesker i sociale forsøg

ofte vil kunne blive forsøgspersoner i disse ordninger og kan selv have svært ved at gennemskue hvad de går ind til og vil derfor i højere grad kunne blive truet på deres retssikkerhed selve forslaget vil også betyde en kvalitetssikring i forsøg med mennesker på det sociale område i forvejen

på det sociale område ikke grænser for hvilke uafprøvede metoder mennesker kan blive udsat for i forbindelse med behandlingstilbud og vi støtter

en kvalitetssikring

på det sociale område det vil betyde

kontrol med udbyttet af forsøgsordninger

de rette forsøg der bliver permanente og samtidig at der ikke i høj grad bliver oprettet nye forsøg blot for at oprette nye forsøg som i bund og grund ikke har

virkning alle de her ting vil også være med til at

bedst mulige men også de afprøvede videnskabelige metoder

ligge i kommunerne eller skal de ligge i regionerne som som forslagsstillerne

men alt i alt synes vi det er et rigtig godt forslag og

jeg vil også starte med at sige tak til enhedslisten for har fremsat det her forslag

jeg havde glædet mig til at vi skulle have sådan

jeg er blevet sådan lidt skuffet jeg synes at tonen og de spørgsmål der er kommet

det jeg havde forestillet mig vi skulle diskutere ud fra men lad det så ligge

odense byråd og lige i starten der i to tusind og to lavede kommunebladet sådan en

det gjorde at

virker hvad er det for en indsats vi skal gøre dengang blev jeg meget bevidst om at det sociale område halter langt bagefter med at indsamle viden og dokumentation

så jeg indrømmer blankt i forhold til sundhedsområdet er vi kommet rigtig sent i gang med at indsamle viden og dokumentationen på det sociale område men

er vi jo alle sammen blevet ekstremt opmærksomme på

af alle de ansøgninger der kommer og at vi går ind og kigger på og sikrer os at der også kommer noget evaluering og

det lyder som om

men forsøg med mennesker har tit en meget meget negativ klang

havde fået nogle penge fire år tidligere satspuljepenge til at gå ind og prøve

vi skulle indsamle dokumentation og erfaring og viden

et fantastisk stykke arbejde noget som vi så gerne ville have at hele landet tog del i

med ind i satspuljekredsen

her kunne se at man havde afprøvet nogle nye metoder

at indsamle dokumentation og viden

siger jeg det ud fra

er meget meget uforstående over for hvorfor det lige skal være regionsrådene som skal sidde med den her del det har man måske

fordi det er regionsrådene som sidder på de videnskabsetiske komiteer

man havde gjort det jeg mener ikke at vi skal centralisere og jeg mener at ministeren til fulde har vist at vi i den grad er på omgangshøjde og at vi er i

skabe dokumentation og hvis det skal være at man tror

man gør i forhold til socialt udsatte borgere

et forsøg er når man kaster sig ud i noget totalt rablende sindssygt som

og i alle de projekter vi laver nu har vi faktisk en faglig vurdering

ok at sætte i gang så jeg kan ikke tilslutte mig det

glædet mig til en rigtig bred debat men kan forstå at det her

signalere at alt hvad vi gør på det sociale område

er det anden gang ja ja

i radikale venstre vil vi gerne kvittere for at enhedslisten her rejser en interessant og aktuel diskussion om kvaliteten af projekter og behandlingstilbud på det sociale område herunder aktiveringsområdet på beskæftigelsesområdet

sommeren to tusind og ti set eksempler på ledige som har været psykisk mærkede efter noget kreative aktiveringsprojekter det vil vi gerne undgå og det er vi meget enige med enhedslisten om men det er vigtigt at vi ikke retter bager for smed her i stedet for at indsætte en komité af eksperter som skal ind og intervenere i det lokale folkestyre vil jeg hellere arbejde på at bekæmpe regeltsunamien på for eksempel beskæftigelsesområdet skruer vi ned for proceskrav og det væld af komplekse mellemregninger i relation til jobindsatsen

i stedet for sætter medarbejdernes faglighed i centrum så bliver det også nemmere for kommunerne at gennemføre en arbejdsmarkedsindsats der virker og vi reducerer dermed risikoen for at sende borgere i forskellige tvivlsomme projekter

i radikale venstre ønsker vi at gennemføre en tillidsreform det tror jeg de fleste godt ved at vi ønsker og med sådan en reform ønsker vi at gøre det nemmere for kommunalbestyrelserne og de lokale aktører at finde fælles løsninger med afsæt i faglighed og god borgerservice

ville et ja til disse komiteer være et skridt

jeg kan høre at vi er nødt til næste gang vi skal diskutere det her så at starte helt grundlæggende med at

forsøg er jeg er dybt uenig med fru vivi kier i at et forsøg skulle være at man kaster sig ud i noget rablende vanvittigt jeg mener at

lave nogle forsøg jeg mener at det er en rigtig god metode at man starter med hvis man skal prøve noget nyt så at lave det som et forsøg

forsøget med det samme hvis det går galt

i at udvikle nogle nye piller eller nye behandlingsmetoder

ønsker at bruge man beskriver hvorfor man tror at de metoder vil virke

man vil måle på det undervejs og bagefter ser man så på

jeg synes det er ganske fornuftigt at lave forsøg

er fornuftigt det jeg tværtimod reagerer så voldsomt imod

bestemt religiøs overbevisning

man skal gøre tingene på en bestemt måde

det kan de gøre på en bestemt måde

en kommune om at de skal godkendes

er lidt billigere end andre tilbud til den samme målgruppe

have en forudgående kvalitetsvurdering jeg mener ikke det er nok

der foregår ude i kommunerne i dag og jeg mener ikke at kommunerne

misbrugsbehandling for narkomaner misbrugsbehandling for alkoholikere og ludomanibehandling

med kvalitetsvurderinger af alle de mange tilbud der er til

i hver eneste af de otte og halvfems kommuner i danmark derfor tror vi på at man er nødt til at finde en anden måde at organisere det på jeg er meget villig til at diskutere både med socialdemokraterne

oplagt men man kan også

det på vi mener bare at kommunerne er for små til at hver eneste kan

så er jeg

en balance mellem

krav til kvalitet og metoder og beskrivelse og så videre og på den anden side ikke stiller så strenge krav så man aldrig kan få anerkendt noget nyt

at få anerkendt behandlingsmetoder

på så det at vi på den ene side ønsker at beskytte mennesker og have ordentlig kvalitet på den anden side ikke betyder at det er helt umuligt at få udviklet nye metoder eller få anerkendt metoder fra udlandet men jeg mener faktisk det er på tide at vi siger at man på det sociale område som menneske

den samme beskyttelse mod bare

blive udsat for vilkårlige forsøg som vi har indført på sundhedsområdet

jeg fuldstændig enig med socialdemokraternes ordfører i at der altså også er etisk perspektiv hvis vi ser

er det stort set umuligt at finde et behandlingstilbud som ikke er baseret på en religiøs overbevisning og hvis man ikke er religiøs

i et behandlingstilbud som ikke var religiøst baseret

i religiøse behandlingstilbud

om hvad det er men men jeg mener faktisk en vigtig dimension at have med ligesom jeg mener at det etiske ligger i at

skal manipuleres med mennesker

som når vi diskuterer hvad

gøre på det sundhedsvidenskabelige område

til transplantationer og alt muligt andet det er da lige så

at vi vil ændre på folks personligheder

før man godkender nye former for behandling

få indført en masse bureaukrati for bureaukratiets skyld

når

det kan man kun løse ved at lave en bedre kvalitetskontrol inden man godkender tilbud

nogle af ordførerne har nævnt satspuljen

jo ikke med i satspuljen vi ønsker ikke at tage penge fra dem har allermindst her i samfundet vi synes at alle os der tjener mere skulle være med til at betale og

indført langt mere kvalitetskontrol og krav om dokumentation i dag når man godkender satspuljeprojekter så dér er man altså

så var venstres ordfører inde på

der kunne være et problem i forhold til det lokale selvstyre og at kommunerne skal have lov til selv at bestemme hvilke behandlingstilbud de accepterer

altid en konkret afvejning og der mener jeg altså at der er nogle grænser for det lokale selvstyre i forhold til hvad mennesker skal udsættes for

reelt kan få lov til at gøre mange ting men ikke i forhold til at kunne udsætte mennesker for hvad som helst

de skal udsættes for

så jeg vil sige at

sammen med socialdemokraterne og sf jeg håber også at vi kan komme i en fornuftig drøftelse med de radikale

vi også kan få en diskussion med regeringspartierne og få en mere fælles forståelse af hvad ordet forsøg egentlig betyder

eller om man først bagefter fører tilsyn når det er gået galt

er herre karsten lauritzen som ordfører

i folketingssalen i dag er en del af regeringens ghettostrategi ghettoen tilbage til samfundet

integrationslovens regler om boliganvisning om beskæftigelsestilbud til udlændinges ægtefælle og det vil jeg komme

kommuner at anvise boliger til nyankomne flygtninge hvor boligerne ligger i udsatte boligområder ghettoer

styrke den enkelte flygtnings mulighed for vellykket integration samt øge muligheden for

det selvsagt nemmere når man bosætter sig et sted hvor integrationsudfordringerne er mindre

i venstre er vi af den opfattelse at det er fornuftigt at placere nytilkomne flygtninge i områder med mange som taler dansk mange som er i job og beskæftigelse det er vores holdning at det vil være muligt på den her måde at styrke de flygtninges

af det danske samfund få dem til at føle sig danske

at hjælpe flygtninge til en hurtig og effektiv integration i danmark det er sværere

blive integreret når man bor et sted hvor der er høj kriminalitet høj arbejdsløshed og mange tosprogede og derfor er det sund fornuft

nytilkomne flygtninge henvises til

boligområder uden for de udsatte boligområder hvor nogle af de her problemer altså integrationsmæssigt er store

enkeltes integration effektivt kommunernes landsforening

i høringssvarene bekymring for om kommunerne nu bliver ramt af yderligere administrative eller økonomiske opgaver

jeg sige hverken regeringens eller venstres opfattelse at det er tilfældet men men det er noget vi kan se nærmere på i udvalgsbehandlingen hvis hvis det skulle vise sig

de her boligområder

hvor man vil skabe en positiv udvikling ved ikke

med tiden også føre til en mere effektiv integration som med tiden

også vil føre til at kommunerne sparer nogle penge i forhold til at folk hurtigere lærer dansk hurtigere kommer i job og uddannelse og hurtigere bevæger sig fra passiv offentlig kommunal forsørgelse til at bidrage til skattekassen

andet sidst men ikke mindst fokuserer lovforslaget på at

og i stedet for at ægtefællerne er hjemmegående og måske i nogle tilfælde på passiv forsørgelse hvis det er

beskæftigelsesrettede tilbud

det er en klar forbedring både for de pågældendes familier og for samfundet når man er medhjælpende ægtefælle og hvis man har lyst til at arbejde

man også få hjælp fra hjælp fra de danske myndigheder

lovforslaget er fornuftigt også den del jeg ikke

og derfor ser vi den som endnu et fornuftigt integrationsforslag

er mange øjne der hviler på ham

er mange skæbner der afgøres i hans ministerium

at bære det ansvar det at have et sprog og forstå hvad der bliver sagt er noget af det vigtigste for os mennesker hvis vi vil begå os blandt andre og hvis vi skal klare os godt og være en aktiv del af det samfund vi lever i dertil kommer det ganske naturligt at

mulighed for at få danskundervisning

kommer hertil fra andre dele af verden bedre muligheder for at blive en del af det danske samfund og forhåbentlig også en bedre mulighed for at få den accept og respekt som man fortjener som menneske uanset hvor man kommer fra hvilken kulturel baggrund man har og hvilken gud man tror på

hvis jeg nu havde haft sikkerhed for at det var den nye minister der havde udtænkt

jo nok nødt til at sende til hans forgænger det betyder ikke at lovgivningen på området er perfekt men jeg anerkender at regeringen har indset at den har taget fejl og ønsker at lave forbedringer der sikrer en bedre mulighed for vellykket integration en anden dag vil jeg tale højt og længe om at regeringens integrationspolitik gennem ti år er forfejlet

men her er der trods alt tale om forbedringer

som går ud på at man skal ændre integrationsloven

i ghettoområder eller områder som er omfattet af reglerne om kombineret udlejning

er en forudsætning for at det er meget fornuftigt at så længe man har et politisk flertal der ønsker at fastholde antallet der får asyl på et lavt niveau og

der kommer hertil et sted hvor forudsætningen for at de bliver integreret man

mod betaling får mulighed for at tage en

er de store problemer i hvis de vil det skal

præcisering i integrationsloven

at adgangen for ubeskæftigede udlændinge der tilbydes et introduktionsforløb til at få tilbud om beskæftigelsesrettet tilbud ikke omfatter udlændinge der har opholdstilladelse på baggrund af studium beskæftigelse au pair

og får en tilskyndelse til at tage imod et tilbud om at lære noget om dansk kultur historie demokrati og så videre vi synes det er rigtig godt at udlændinge uanset indgangsvinkel danske samfund lærer noget om det samfund som de nu bliver en del af

er indgået med dansk folkeparti

sf i sin tid kritiserede ghettoaftalen for sine manglende ambitioner og den samme kritik

også om det aktuelle lovforslag for så vidt angår delen om anvisning af bolig til nyankomne flygtninge ønsket om en bedre beboersammensætning i de udsatte boligområder tror jeg at

landsbyggefonden stå med hele byrden manglede jo da ghettoaftalen blev indgået i efteråret jeg mener helt basalt at vores grundlæggende mål må være at få gjort op med ghettoerne så der ikke er områder i danmark hvor det er utrygt at bo og hvor alt for mange står uden for arbejdsmarkedet

ressourcestærke beboere bliver boende

kommunernes landsforening påpeger som de i øvrigt også gjorde i efteråret at kommunerne allerede i dag i høj grad undgår at anvise nyankomne flygtninge

socialrådgiverforening en bekymring for om lovforslaget vil medføre at nyankomne flygtninge må vente længere tid på at få anvist en permanent bolig

vil blive placeret i midlertidige boliger med de negative konsekvenser det vil have for den pågældendes integrationsforløb de bekymringer

jeg deler og jeg håber

om det ikke i det mindste kunne være en idé at få en revisionsbestemmelse med i loven så de efter noget tid er forpligtet

at gøre status og se om lovforslaget får nogle af de nævnte negative konsekvenser tilsvarende ville

fint hvis vi kunne få lov at forholde os separat til

udmøntning af aftalen nyt tider nye krav

jeg sige at der er tale om både positive præciseringer og

hilser velkommen at man med lovforslaget sikrer at udlændinge der opholder sig her i landet i medfør af eu reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed kan begynde danskuddannelsen tidligere end det

også godt at få præciseret de dele af integrationsloven hvor der er opstået uklarheder

de beskæftigelsesrettede tilbud om

hvor det nu slås fast at kommunalbestyrelserne har adgang til at tilbyde alle uledsagede mindreårige flygtninge

fået ophold endelig finder vi det også positivt at private udbydere af danskuddannelsen omfattes af forvaltningsloven og offentlighedsloven og vi på den måde sikrer en ens retstilstand for alle de kursister der deltager i danskuddannelsen

lovforslag som var langt mere ambitiøst i forhold til spørgsmålet om boligplacering og de udsatte boligområder men vi vil samtidig gerne kvittere for de øvrige forbedringer som lovforslaget rummer og vi støtter derfor lovforslaget

tale op som flere ordførere har været inde på

formålet med forslaget at gennemføre flere elementer af regeringens ghettostrategi og elementer fra regeringens udlændingeaftale det første element er en del af de mange elementer der er i ghettoudspillet nemlig de elementer der skal til for at vi får en bedre balance i beboersammensætningen i de udsatte boligområder helt konkret betyder det at kommunerne ikke længere skal anvise bolig til nyankomne flygtninge i ghettoområderne det mener vi er vigtigt hvis nyankomne flygtninge skal have en bedre start på integrationen det er ikke befordrende for integrationen at nyankomne havner i områder som nærmer sig parallelsamfund

integreres med et andet element i forslaget er præciseringen af at adgangen for ubeskæftigede udlændinge der tilbydes et introduktionsforløb til at få et

beskæftigelsesrettet tilbud ikke omfatter udlændinge der har opholdstilladelse på baggrund af studier beskæftigelse

med videre et tredje element er at der i danskuddannelsesloven indsættes en bemyndigelse

integrationsministeren til at fastsætte regler om at udlændinge der ikke har opholdstilladelse her i landet kan aflægge en prøve i dansk i udlandet mod betaling et fjerde element er ændring af danskuddannelsesloven således at en privat udbyder af danskundervisning som indgår driftsaftale om danskuddannelse

i lighed med de kommunale sprogcentre

et sidste vigtigt element er en præcisering af at udlændinge der opholder sig her i landet i medfør af eu reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed kan påbegynde danskuddannelse så snart de kan dokumentere dette opholdsgrundlag og dermed uanset tidspunktet for folkeregistrering eller udstedelse af registreringsbevis med videre det er også en meget fornuftig ændring alt i alt

fremføre de radikales synspunkter på l en hundrede og ni og fyrre man kan kalde lovforslaget et meget praktisk lovforslag det præciserer en række bestemmelser som der tidligere har været lovgivet om og man kan så notere sig at den tidligere lovgivning

helt åbenlyst ikke har været præcis nok og når

er det fordi vi tidligere har haft kritiske diskussioner om lovkvalitet og ordentlige høringsfrister

egentlig i sig selv en anbefaling af at man gør sig umage

ikke omfatter udlændinge med opholdstilladelse som studerende

det kan radikale venstre støtte desuden er der bemyndigelse til ministeren til at fastsætte regler om at udlændinge der for eksempel er her på visum kan aflægge prøve i dansk det støtter radikale venstre også

at udbyder af sprogundervisning der indgår aftale med en kommune skal være omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven med hensyn til de opgaver der løses jævnfør driftsaftalen med kommunen det støtter radikale venstre endelig skal udlændinge der er her i kraft af eus regler om arbejdskraftens fri bevægelighed kunne påbegynde danskuddannelse når de kan dokumentere deres opholdsgrundlag uanset tidspunktet folkeregistrering og lignende også det støtter radikale venstre

så er der en helt anden type sag det drejer sig om gennemførelse af dele af regeringens ghettostrategi

kalder ghettoen tilbage til samfundet fra oktober to tusind og ti det gælder også dele af aftalen med dansk folkeparti det

nye tider nye krav fra november to tusind og ti det bestemmes her at kommuner ikke længere skal kunne anvise boliger i ghettoområder

umiddelbar eller nærmere øjeblikkelig betragtning

muligt at sandsynliggøre at kommuner ville anvise boliger i de udsatte områder hvis der var andre muligheder men det handler også om noget mere det betyder også at udlændinge som ønsker at bo et bestemt sted ikke kan få lov til at vælge at bo i i det som flertallet har defineret som et udsat boligområde den begrænsning kan vi ikke støtte og derfor vil vi opfordre integrationsministeren til at dele lovforslaget i to så denne boligdel får sit eget forslag kan det ske

kom i ordførerrækken så er det fru

koordineret hjemmefra og ønsker ligeledes at få

dele det sker jo meget ofte på det her område at der kommer forslag hvor alle mulige forskellige forslag er blandet sammen

i en stor pærevælling det er også tilfældet

for de mange forskellige forslag som det indeholder og som er ganske udmærkede for eksempel at private udbydere af danskuddannelse skal være omfattet af forvaltningsloven

stilling til for sig vi er meget kritiske over for det

at mennesker bor på tværs af sociale skel

det derfor på ingen måde er optimalt hvis man lader flygtninge bo

i socialt belastede områder det er de steder som som regeringen og dansk folkeparti kalder ghettoer

mange af de mennesker der bor i de områder er enormt kede af navnet det vil jeg ønske at regeringen ville

så er vi præcis ligesom de radikale kritiske over for

kunne være situationer hvor en flygtning havde et særligt ønske om at bo i et område for eksempel fordi

har familie der eller andet

meget mystisk hvis man fra regeringens side skal gå ind og sige at det må

vi støtter store dele af forslaget men er stærkt kritiske over for det her med boliganvisningen og vi vil meget gerne

vil i øvrigt opfordre ministeren

min tiltræden det er dejligt at mærke skønt man ikke

uden for endnu at foråret er på vej al den

også bekymre lidt men dog alligevel for sagen er jo den at ord betyder noget velkomstord betyder noget de er værdsatte men ord i det hele taget betyder

at regeringen ikke vil sige tingene som regeringen ser dem regeringen agter at

herunder blandt andet ord som ghetto

regeringens standpunkt at det der er brug for på det her område

en ærlig sag hvis nogle politiske partier i i tinget er uenige med os i en helhedsindsats men så må man altså efter vores opfattelse tage det sure med det søde vi ønsker ikke at dele noget op vi ønsker

jeg sige tak for den venlige modtagelse

eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den toogtyvende marts i år men den første der får ordet er fru margrethe vestager som ordfører for forespørgerne

men vi sidder her uden en billet det er ordene fra en far der ikke kan rejse tilbage ikke kan blive og ikke har nogen andre steder at tage hen det første offer er børnene og risikoen for psykisk sygdom er akut jeg tror at enhver kan sætte sig ind i det også daværende statsminister

fogh rasmussen der få dage før valgets udskrivelse i to tusind og syv vendte på en tallerken og åbnede for at asylfamilier med børn skulle have mulighed for at bo uden for landets asylcentre det var løftet

aftalte at to og tredive familier der havde opholdt sig mere end tre år i et asylcenter

seksten familier sagde ja i dag er mindst syv og tyve børn født i og opvokset

dansk asylcenter

med andre ord det voksenmiljø der præger et asylcenter om børnenes situation siger rehabiliterings og torturofre

af langvarige belastninger at familiernes samlede situation er af afgørende betydning for børnenes reaktioner og at børn påvirkes indirekte gennem forældrenes adfærd den måde forældrene reagerer på i en given situation er afgørende for børnenes modstandskraft en klinisk undersøgelse af en og tyve nul atten årige afviste asylbørn viste at tyve led af behandlingskrævende psykiske problemer spørgsmålet er hvad vil regeringen gøre for at leve op

som en af mine første embedsgerninger at drøfte en situation

som har empati

med at se passivt til mens børn bliver taget som gidsler i en situation som de for så vidt hverken har

når børn bliver skubbet foran i en i virkeligheden dem uvedkommende situation når børn bliver kastebolde når børn i virkeligheden bliver objekter i stedet for subjekter

min tilgang til det spørgsmål er

fokusere på det personlige ansvar

det personlige ansvar for hvem der står bag at børnene står i den pågældende situation

sagen er den at de pågældende børn er blevet bragt i den situation

det er normalt noget som vi i danmark ser med stor alvor på det er normalt noget som vi bruger mange kræfter på

fra de sociale myndigheders side at agere imod og gribe ind over for

men spørgsmålet er selvfølgelig

hvad gør man i en situation hvor der er tale om mennesker som er kommet til danmark hvis sag har været igennem alle de myndigheder der nu engang skal behandle den slags

at der ikke er basis for ophold i danmark

er svaret da hvis forældrene

godt

for mig ville det være stødende det ville være stødende for retssikkerheden og det ville være stødende for den danske udlændingelovgivning som et flertal i dette ting står vagt om

det betyder så at vi efter bedste evne må agere på anden vis for at sikre børnenes

det har man forsøgt sig med igennem længere tid der har været indgået aftaler

har forbedret vilkårene for børnene i disse sammenhænge man har søgt at forkorte sagsbehandlingstiderne hvilket er lykkedes asylsager behandles i de fleste tilfælde på under et år både i første instans og i anden instans samtidig har vi taget en række initiativer

fremme udsendelsen af afviste asylansøgere de to spor kombineret har betydet at der på asylcentrene nu heldigvis er langt færre børnefamilier med lang opholdstid i to tusind og otte havde vi

hundrede og tyve børn der havde en opholdstid på mere end tre år primo to tusind og elleve var der cirka to og tres børn der havde en opholdstid på mere end tre år med andre ord et markant fald hovedparten af de børn der havde forholdsvis lang opholdstid i centersystemet altså på over tre år var fra serbien armenien irak og iran der er for flere af disse sager tale om en særlig problematik i forhold til udsendelse og genindrejse det hører også med til billedet at nogle af disse børn ikke har været på centrene i hele perioden nogle har været udrejst i en længere periode og er efterfølgende genindrejst til danmark men selvfølgelig er en lang opholdstid et problem

afgørende er dog

men at afviste asylansøgere mennesker som altså er blevet behandlet efter alle kunstens regler i den danske udlændingelovgivning og ikke er blevet vurderet til at have lovligt opholdsgrundlag i danmark ikke frivilligt udrejser samt forældrenes reaktion

hos disse forældre skal det belønnes at man tilsidesætter dansk lovgivning skal det belønnes at man tager sine børn som gidsler er det et synspunkt som det radikale venstre vil understøtte det synes jeg man må svare på

der er og det vil jo også fremgå af yderligere debat

forstår jeg jo udmærket godt diskussionen en lang række initiativer med henblik på

forbedre asylbørns forhold i asylcentrene i to tusind og otte blev der taget initiativ til at visse asylfamilier kunne indkvarteres i særlige boliger uden for asylcentrene

vilkårsforbedringer målrettet asylbørn for at forbedre vilkårene for især børn med lang opholdstid desuden er der indført tilbud om indkvartering på to værelser til alle børnefamilier hvad der sådan set ydermere er interessant er at halvdelen af de familier der har fået tilbudt

blandt andet på grund af det sociale sammenhold der findes i centrene

jeg er enig i at den lange opholdstid for en relativt lille gruppe af asylansøgere er en udfordring men jeg tror ikke på at løsningen bare er en udflytning fra asylcentrene afviste asylansøgere der efter afslag på asyl nægter at medvirke til udrejse kan ikke belønnes og gives fri adgang til at vælge bolig det vil være en tilsidesættelse af det personlige ansvar og det vil alt efter temperament endnu værre være en krænkelse af dansk lovgivning vi har enkelte asylansøgere der efter afslag på asyl skal tilbagesendes til de lande hvortil danmark for tiden ikke har mulighed for tvangsmæssig udsendelse aktuelt

er fru margrethe vestager som ordfører

under de lange lange opholdstider i de danske asylcentre og det tager de så personligt ansvar

velkommen til som integrationsminister

at det er den sædvanlige rædselsfulde gidselretorik der fortsætter der er jo bare det ved det at venstre konservative

på nogen

havde børn og forældre kunnet tvangsudsendes

var de blevet det det tror jeg ingen i det danske folketing er et øjeblik i tvivl om og derfor handler det her ikke om gidseltagning

asylbørn i danmark en barndom i undtagelsestilstand

og ikke bare blive berørt af

rehabiliterings og forskningscentret for torturofre dokumenterer entydigt børnenes problemer og hvor akut

liers undersøgelse en klinisk undersøgelse af en og tyve nul atten årige afviste asylbørn som viste at tyve af dem

to hundrede og seks og fyrre

men mellem halvdelen og to tredjedele af de

det også når man kombinerede det med børnenes egne beskrivelser der er masser af viden der er masser af dokumentation for børnenes tilstand der mangler handling

det er som at bo på en international togstation alle rejser kommer og går men vi sidder her uden billet

ikke har nogen andre steder at tage hen det første offer er børnene og

for psykisk sygdom er akut enhver kan jo sætte sig ind i

men så begyndte ministeren straks at bygge

sit værn op mod at tage ansvar og det værn er at det er nogle andres ansvar det værn er dansk lovgivning det værn er at det er stødende

børn ikke lider yderligere jeg synes det er meget tankevækkende at det her skal blive til en debat om forældrenes ansvar når nu venstre

hvor vi taler og taler

er vi i en situation hvor det ikke er ordene der gør forskellen

handlingen og venstre konservative

var de blevet det og derfor er debatten i dag i virkeligheden meget enkel vi taler om børnefamilier der ikke kan sendes hjem vi taler om børn der er i akut risiko for alvorlig psykisk sygdom især i lyset af de oplevelser som de har med i bagagen inden de overhovedet kommer til danmark

situation vi har et ansvar fra radikal side hverken kan eller vil vi kaste det fra os derfor glæder det mig at vi har samlet det størst tænkelige mindretal i folketinget nemlig radikale venstre socialdemokratiet sf enhedslisten pia christmas møller christian h hansen per ørum

hoydal om følgende forslag til vedtagelse

folketinget konstaterer at regeringen ikke har levet op

som et bredt flertal i folketinget kan stå bag folketinget opfordrer derfor regeringen til at indkalde folketingets partier og løsgængere til forhandling om en flerårig asylaftale som skal sikre at ingen asylsøgende uledsagede børn eller børnefamilier hvis ansøgning ikke vurderes som åbenbart grundløs og som samarbejder om sagsbehandlingen opholder sig i et

ud over en periode på seks måneder

sikre at ovennævnte asylansøgende børnefamilier får mulighed for selvforsørgelse

kun sker efter aftale med det pågældende lands regering når hjemsendelse henset til de aktuelle forhold i landet er forsvarlig og i overensstemmelse med internationale konventioner

belønne folk

vil spørge fru margrethe vestager om er om fru margrethe vestager er bekendt med udlændingelovens § ni c stykke

om udsendelseshindring og det er sådan at hvis man er afvist asylansøger og medvirker til hjemsendelse

men det forudsætter altså at at man accepterer myndighedernes afgørelse

er debattens indhold nemlig forholdene for de børn der lever i

som herre karsten lauritzen sikkert ved fordi han er

år meget meget lang tid for et menneske at opholde sig i et asylcenter røde kors siger at en år er den maksimale opholdstid for en voksen og derfor er

derfor må jeg bare konstatere at herre karsten lauritzen synes det er vigtigere at man følger udlændingelovens §

andet litra c end at diskutere hvordan man sørger for at børn forskånes for at få yderligere psykiske lidelser end dem de bringer med sig

så det er vel naturligt at man diskuterer det jeg synes bare

mangler at anerkende den lovgivning som vi har

kan man få en opholdstilladelse og så kan man sikre

hvis man ignorerer afgørelsen

jo endnu flere der gør præcis det samme

spørge fru margrethe vestager om hun ikke anerkender det principielle spørgsmål i den her sag

for psykisk sygdom det er det der principielt er sat til debat i

herre karsten lauritzen gerne vil gøre det til er en diskussion som sikkert har foregået masser af gange om den ene eller den anden eller den tredje paragraf men den debat vi har i dag

medføre at vi ændrede nogle af de paragraffer og i stedet for at gøre det til en diskussion om hvorvidt danmark er mere eller mindre attraktivt om

at der opholder sig børn i danmark som ikke kan sendes tilbage til deres hjemland

det er det der principielt er sat til debat og det er det herre karsten lauritzen

stilling til neden under og givetvis bag

diskutere det som det egentlig handlede om nemlig børnene men

tale om at afviste asylansøgere under nogle givne omstændigheder

adgang til det danske arbejdsmarked

men også om hvorvidt asylsystemet skal være en adgang til det danske arbejdsmarked jeg skal bare høre om det også er en del af den politik der er

forældrenes

at forældrenes mentale sundhed og den måde hverdagen fungerer på

værdi at ledighed er roden til alt ondt

det derfor er vigtigt og rigtigt at man som menneske bidrager og selv forsørger sig i stedet for at trække på offentlige kasser hvis man har arbejdsevne derfor ville jeg forventet at vi løb åbne døre ind hos dansk folkeparti når vi sagde at hvis folk

må de forsørge sig selv hvis de overhovedet kan i stedet for bare at trække på en offentlig ydelse

udvider man jo også debatten til at handle om

i set opholder sig ulovligt

jo længere tid i opholder jer ulovligt i danmark jo bedre boligfaciliteter får i og jo bedre adgang til det danske arbejdsmarked

arbejdsmarkedet og bidrager til samfundet

som forbedrer asylbørnenes

skal gå videre ad den vej for at tilskynde folk

herre langballe har sagt at

at det skulle blive bedre hvis man kom til

bo uden for centeret det der bliver bedre er jo at man kommer ud af et miljø

mange mennesker som er i en meget belastet situation og

bedre at familien fungerer at børnene er raske og uddannede

de derfor er i stand til at tage hjem når der bliver fred i deres land og deres regering vil modtage dem frem for det modsatte at familien falder mere og mere fra hinanden

ene psykiske problemstilling efter den anden som måske aldrig på noget tidspunkt vil kunne håndteres i deres hjemland hvorefter de bliver fordi det er det eneste rimelige og ordentlige hvis det er

som har påført dem en psykisk sygdom

i virkeligheden fælles interesser

handler om hvad regeringen vil gøre for de asylbørn som fortsat har

jeg vil godt starte med at sige at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i første instans det er jo altså udlændingeservice for en asylsag i to tusind og ti var tre en halv måned det skal man jo have med når man diskuterer hvad et langt ophold er og hvor lang tid

man får svar så går der lidt længere tid i anden instans nemlig flygtningenævnet men langt de fleste har hurtigt et svar på om de

skal integreres ude i kommunerne

i danmark derfor er det kun

i årevis i hvert fald hvis man respekterer myndighedernes afgørelse

det fremgår af regeringsgrundlaget for to tusind og syv

altså for eksempel er der

andet lavet en udredningsenhed for asylbørn med særlige

behov alle bliver screenet når

kommer til danmark med henblik på at sikre at

behov for psykiatrisk behandling som følge

og det er sund fornuft at bruge penge på det men der er altså sket væsentlige forbedringer i den seneste tid i de seneste år det

sket som følge af den rapport

efter valget i to tusind og syv og som har set på forholdene for børnefamilierne

en lang række andre europæiske lande og nået frem til den konklusion

de forhold vi har i danmark er meget sammenlignelige med de andre nordiske lande der er et par enkelte punkter hvor man så har rettet

og asylansøgere der opholder sig i danske asylcentre har bedre eller lignende vilkår

ud og besøge et asylcenter og se på nogle af de forbedringer

venstre ser vi ikke nogen grund til som dele af oppositionen

den indsats som røde kors udfører

traumatiserede og ikke får den hjælp der er behov for så sætter man spørgsmålstegn ved den indsats som røde kors yder

røde kors der har fået opgaven

det er jo sådan at børn der opholder sig på et asylcenter har krav på den samme beskyttelse

børn der er danske statsborgere netop fordi de er

røde kors der administrerer det system for en lang række asylcentre og jeg vil sige at de lever op deres ansvar de tilbyder

det er så kommunerne i de pågældende områder der har tilsynsmyndigheden i forhold til det

vi bruger ganske mange penge på

asylansøger og rigtig rigtig mange af de

i asylcentrene og de går til sundhedsbehandling indkvartering og en lang række andre ting

skal laves om på noget det er vi da villige til at tage en diskussion om men men det er altså ikke rigtigt

og en noget hård retorik men det er sandheden

medvirker til deres udsendelse som sidder i årevis i centrene dem der sidder i årevis i centrene

myndighedernes afgørelse der må vi diskutere

de forbedringer der er sket og

sænke sagsbehandlingstiderne

at antallet af børnefamilier og antallet af børn som sidder i centrene i årevis er kraftigt faldende

integrationsministeren også gjorde rede for

er omkring tres børn

den overbevisning at regeringen lever op til sit ansvar for asylbørnene og at langt

efter omstændighederne lever en rimelig tilværelse med sagsbehandlingstider inden for rimelige grænser

venstre det konservative folkeparti og dansk folkeparti fremsætte

vedtagelse folketinget konstaterer at der er taget en lang række initiativer

at forbedre asylbørns forhold i asylcentrene mens de afventer en afgørelse på deres sag

taget initiativ til at visse asylfamilier kan indkvarteres i særlige boliger

og der er indført vilkårsforbedringer målrettet asylbørn med en lang opholdstid desuden er der indført tilbud om indkvartering i to værelser til børnefamilier forbedringer ændrer dog ikke ved det faktum at når man er afvist asylansøger skal man rejse hjem hurtigst muligt i respekt for de danske myndigheders afgørelse og såfremt man ikke hjemrejser frivilligt sker

en tvangsmæssig udsendelse folketinget tager regeringens redegørelse til efterretning og noterer sig at regeringen set i lyset af blandt andet den aktuelle hjemsendelsessituation evaluerer asylaftalen fra januar to tusind

måde at håndtere det her på og dermed jo også er klar til at tage det fulde ansvar for den situation som de børn

fundet på i forbindelse med den ophedede diskussion ved valget i to tusind og syv

begrundelsen og min ordførertale er imidlertid at det

med traumatiserede voksne der gør forskellen og det der vil være den store forbedring er noget der tilnærmer sig et almindeligt familieliv derfor skal jeg bare spørge om herre karsten lauritzen anerkender at der er børn

hvor de hverken har lov til at blive eller kan sendes ud

nogle familier som nægter at udrejse

en meget meget svær situation som også har nogle psykiske følger men jeg vil mene at ansvaret

sagsbehandlingstiden yderligere det er jo den vej vi vælger at gå i regeringen

det har altså også en betydelig psykisk påvirkning af en familie

efter at aftalen blev indgået i to tusind og otte sagde nej til at flytte ud halvdelen af familierne valgte at sige nej fordi

ord om at man må finde ud af hvad der er bedst for familien er jo baggrunden for at vi foreslår at de efter seks måneder bliver givet et tilbud om

forældrene må jo finde ud af hvad der er det mest hensigtsmæssige for at holde sammen på familien

fuldstændig klart at der er familier som hverken kan hjemsendes

karsten lauritzen så siger i modsætning til os andre er

forældrenes eget ansvar jeg er ansvarsfri jeg har gjort mit der er dejligt at være i et asylcenter de må sejle deres egen sø de børn er ikke mit ansvar

at jeg på venstres vegne har sagt fra folketingets talerstol vi er jo ansvarlige for at skabe ordentlige vilkår for folk der søger asyl i danmark det er vi

også ordentlige vilkår for børnefamilierne

det er min påstand at det er der

uenighed jeg tror bare ikke at

efter en halv år kan få et tilbud om at flytte ud det tror jeg simpelt hen ikke løser ret mange problemer det kan godt være at det er

korte sagsbehandlingstider det er

må det nu engang være i et retssamfund

man skal huske på og

den undersøgelse tager højde for at de familier der

i socialistisk folkeparti der når det sker vil stille sig op og sige det er også for dårligt de skulle da have lov til at blive i danmark nu

de skal have en humanitær opholdstilladelse

umenneskeligt det er jo den glidebane som

at holde fast i et system hvor der er retssikkerhed og hvor man ikke belønner folk unødigt for

arbejder med det her område

sidste år på det her tidspunkt hvor der i ugeskrift for for læger var en lang række psykiatere jeg gætter på at nogle af dem sikkert har medvirket til den

de her børn meget meget psykisk syge og at nogle af dem burde tvangsfjernes og en lang række andre ting

spørgsmålstegn ved røde kors indsats da bad den daværende integrationsminister om fremsendelse af dokumentation for de her psykiatriske vurderinger dokumentation som aldrig er dukket op fordi det var nogle psykiatere som havde en politisk dagsorden mere end en lægefaglig og

uvildigheden og videnskabeligheden og sagligheden

en politisk dagsorden men selvfølgelig vil vi da kigge på

hvordan man inden for den ramme der nu er kan sikre børn og børnefamilier de bedst mulige vilkår i asylcentrene

uanset

bliver behandlet ordentligt

de danske myndigheder det vil sige kommunerne i de områder hvor

har krav på den samme beskyttelse og den samme hjælp

administreret af kommunerne og af røde kors

som herre karsten lauritzen eller integrationsministeren

kan ordføreren se

fru johanne schmidt nielsens forudsætninger er forkerte fordi mit udgangspunkt er at

lever op til vores forpligtelser i dag hvor

tilbyder bedre eller lignende vilkår for asylansøgere og har lavet en lang række forbedringer så vi lever til vores ansvar derfor er der sammenhæng mellem de to ting

at det mest af alt er udtryk for den linje som som jeg er bange for at en stor del af oppositionen ønsker at lægge den handler om at hvis man

et system hvor man kan tage børnene som gidsler

blive i danmark den linje ønsker vi ikke i venstre vi synes

over for det retssamfund som vi lever i og over for de mange

af venstres ordfører at invitere folketingets medlemmer til at se hvordan et asylcenter ser ud og hvordan børnene

nu er det jo sådan at nogle af os ved hvordan

lauritzen har aldrig været indrettet til

for mennesker men netop som et sted hvor man kunne være en meget kort tid vil herre karsten lauritzen ikke medgive at røde kors

har dokumenteret lægefagligt at børn simpelt hen bliver syge af at være den lange tid på et asylcenter

for at disse børn

til det ansvar den undersøgelse jeg omtalte tidligere som var i ugeskrift for for læger hvor man tog tyve børn og

integrationsministeren

udredningsteamets vurdering af situationen

var dog en noget anden end den her politiske enetale i ugeskrift for for læger

psykiatere havde valgt at skrive så børnene skal selvfølgelig

jeg tror bare ikke at det gør nogen kæmpestor forskel at man efter seks måneder eller tolv måneder eller andet kan tilbyde en familie at flytte uden for et asylcenter fordi de

ikke bare er forældrene til disse børn som bliver taget som gidsler

det synes jeg virkelig er

som mister rettigheder de har de skal så straffes fordi deres forældre er nogle som opfører sig på en måde som vi ikke kan lide eller som i hvert fald venstres ordfører ikke kan lide er det rimeligt at straffe børn på den måde er det ikke rimeligt at komme dem til undsætning og hjælpe dem uanset hvem deres forældre

røde kors som gidsel det er blot at fortælle hvordan

hvem der har myndighedsansvaret det er kommunerne og hvem der har ansvaret for den psykologiske screening og andre ting

den her regerings side velvilligt taget imod nogle af de

kors har haft til ressourceforbedringer og andre ting på det her område det

ikke når man er afvist asylansøger eller asylansøger eller

nu forstår jeg at ordføreren og dermed venstre mener at vi skal leve op til

at vi har det som fælles afsæt så

i danmark og deres betingelser

at de børn som sidder der i mere end to år faktisk udsættes for en større risiko for psykiske lidelser og en dårlig udviklingsprofil

kunne vi få et tilsagn fra venstres ordfører om at vi også er enige på det punkt så har vi dog fået

nogle der har en politisk dagsorden det er ikke alt der er så videnskabeligt

at det er langt færre børn og børnefamilier

der er to og fyrre børn mellem nul sytten år der

for den her gruppe der er det bare ikke venstres opfattelse at det

oppositionens forslag efter seks måneder vil gøre den store

en let og smidig udsendelsesproces i stedet for så folk kan komme hurtigere hjem i stedet for at sidde og vente på

gøre med mere end hundrede børn som er i en alvorlig klemme

de har siddet i to år eller mere i lejrene

har været ude at se vilkårene jeg

være en ladeport for folk der vil misbruge vores velfærdssystem overhovedet ikke

også bliver bragt ud af klemmen og får nogle opvækstvilkår som gør at de som voksne kan fungere som hele mennesker jeg vil gerne appellere til regeringen om at man yder en ekstraordinær indsats man har

år til det og jeg er ikke rasende imponeret af

synes det er godt at folk sidder

årevis i asylcentre og at børn sidder der og jeg ville da

afvist asylansøger så derfor vil jeg godt være villig til at

uvished når man sidder og venter så

hvis man er afvist asylansøger og medvirker til hjemsendelse og er udsendelseshindret i atten måneder

jo en lovgivning vi har fordi vi siger at når man respekterer afgørelsen det gør man når man medvirker men det så fortsat ikke kan

fra venstres synspunkt svært at lave et system hvor man belønner folk for at

ignorere danske myndigheders afgørelse det kan vi ikke

helt personligt glæder jeg mig i hvert fald over at vi nu har fået en minister som jeg tror vi kan være ret sikre på

det mener jeg må være et positivt udgangspunkt for dialogen fremover

alvorlige og det er jo en meget meget alvorlig sag som

bliver ødelagt på vores asylcentre det er ikke noget

fortæller sagkundskaben os jo at livet på asylcentrene er direkte skadeligt og noget som

røde kors siger at

voksen på et asylcenter bør være

år for selv for voksne kan det være skadeligt at opholde sig der og derfor er det at vi foreslår at

vi finder at det er nødvendigt at ændre

helt grundlæggende på de vilkår som

de her børn og deres familier lever under i danmark både mens deres ansøgning bliver behandlet og i de tilfælde hvor der er blevet givet afslag men hvor hjemsendelse af den ene eller den anden grund ikke kan komme til at ske straks for vi kan da ikke som samfund leve med at et ophold på et dansk asylcenter er noget som nedbryder mennesker derfor er det også

alle løsgængerne og tre nordatlantiske medlemmer foreslår

asylsøgende børnefamilie skal kunne flytte uden for asylcenterets mure efter en halv år og at man skal kunne uddanne sig og arbejde uden for asylcentrene det er fordi vi vil at opholdet i danmark uanset om det ikke skal være varigt skal bygge folk op i stedet for at bryde folk med

helt himmelråbende barokke ved den politik som

i flere tilfælde endte med at måtte give humanitært ophold

personligt forfulgte men på grund af nogle alvorlige psykoser som de havde udviklet gennem for mange år på danske asylcentre hvis nu vi i stedet

asylansøgerne op kunne de her mennesker måske faktisk

nu står vi så i stedet for med en gruppe af mennesker som er så nedbrudte

det

ens mest brændende ønske er at få folk

snydere og bedragere og så videre og

reglerne for hvornår man kan få asyl vi ændrer

tvangshjemsendes

er at finde en ansvarlig og i virkeligheden også en pragmatisk løsning

at tage bedre vare på vi tror at det er bedre

at vi har

rent faktisk er kommet forbedringer for asylbørnene

ligeglade på det her område det er vi altså

danske retsprincipper og hensynet til børnene

også forstå at debatten ikke kun skal handle om asylbørnene men også om at starte en proces der omdanner asylsystemet til en adgang til det danske arbejdsmarked det udvider debatten og det udvander efter vores

er en dårlig idé det er vigtigt at understrege at udlændinge der opholder sig ulovligt i danmark skal udvises

også vigtigt at understrege at det er forældrenes ansvar at tage vare på deres børn

folketinget det synes vi skal fastholdes

også at herre jørgen poulsen i sit spørgsmål fremhævede at et asylcenter ikke er egnet

ligger jo også forskellen i politikken

få med at vi i to tusind og otte havde cirka

er tale om et problem som alt andet lige er blevet lidt

de været her i nogle år så er de rejst ud igen

kommet ind i danmark der synes jeg altså at vi også skal passe på at vi ikke bliver lidt til grin for vores penge hvis det er sådan at vi rækker en hjælpende hånd og tilbyder nogle ekstra rettigheder til nogle som er rejst ind og ud af danmark gennem en længere periode det virker meget urimeligt jeg synes det vigtige er at fastholde fokus på at vi skal have en styrket indsats for at udsende afviste asylansøgere

tilbage til det land de kommer fra eller udrejser

selvfølgelig gøre alle mulige andre ting ved siden af og vi har

som sagt forbedret nogle af vilkårene i asylcentrene men hvis ikke det er det primære fokus risikerer vi at udlændingepolitikken og

være relevant at sammenligne antallet af folk der kom

to tusind og ni var der seksogtyvetusinde

jo bedre er forudsætningerne for at integrere

og jo bedre er forudsætningerne for at integrere dem der kommer til landet på et senere tidspunkt

når vi taler om asylpolitikken først og fremmest handler om at begrænse antallet og dem der

så asyl det lovforslag vi behandlede før forespørgslen er så en model for hvordan vi kan gøre det bedre på det område

det synes jeg måske er en anelse

min opfattelse fra de forhandlinger og den også blevet bekræftet i de meldinger der har været i medierne problemet med venstrefløjens opfattelse og problemet med liberal alliances opfattelse er jo at man ikke har for øje at antallet der kommer til danmark via asylsystemet

for den kulturelle sammenhængskraft i danmark det betyder noget for det danske samfund

om asylbørn som man ellers har påstået fra

også om at folk skal kunne bruge asylsystemet som en adgang til det danske arbejdsmarked som en form for beskæftigelsessystem

jo mere stabil en tilværelse man får

permanent bolig og permanent arbejde man får også i danmark

også være at blive udvist på et tidspunkt når der foreligger en mulighed for det og så er vi i den situation hvor folk der ulovligt

reelt får lov til at blive i danmark det er uholdbart

at forbedre asylbørnenes vilkår

går ind for på forskellige områder at lempe

et system hvor man belønner dem der opholder sig ulovligt i danmark hvis det er det som der er et flertal i folketinget der ønsker

jeg synes det er udmærket når der om ikke så længe kommer et folketingsvalg

en politisk målsætning om at begrænse den ikkevestlige indvandring ud

at antallet spiller en rolle i forhold til

det jo helt ny melding i dansk politik så er sf mere strammere end regeringen

stemme med det størst tænkelige mindretal der overhovedet kan mobiliseres her i

for eksempel være indstillet på at familier fra flere lande end de nuværende

det kunne være én ting

men ikke kan udsendes af

det er en anelse forvirrende fordi

fra sf er at liberal alliance er enig med sf

at meldingen fra det radikale venstre er at liberal alliance ikke er enig med det radikale venstre men i øvrigt så er sf og det radikale venstre enige derfor synes jeg at det står lidt uklart hvordan de forskellige partier rent faktisk stiller sig og hvad de mener om om debatten så

der er i familier hvor familien er afvist som asylansøger men som ikke kan udsendes får bedre vilkår

det som liberal alliance har stillet i udsigt at forhandlingerne kan handle om så vidt jeg har forstået

ikke har nogen planer om at lempe asylpolitikken

på at sikre bedre vilkår for de afviste familier for eksempel at familier fra flere lande end de nuværende

vil dansk folkeparti medvirke til det eller

hvis man samarbejder men ikke kan udvises

halv år til for eksempel en eller en

om dansk folkepartis politik og jeg har den forventning at ordføreren kan svare på dansk folkepartis

ambition om at folk der er i danmark som har

behandlet deres sag er afviste asylansøgere og opholder sig illegalt

et problem som alt andet lige er blevet mindre

sagens kerne

ikke bekendt med at regeringen har planer om at udvide det forlig der ligger omkring asylaftalen er en melding der kommer så forholder vi os

en udmelding for ikke så længe siden og den tidligere integrationsminister nærmest hoppede og jublede

være i asylcentrene

kunne få lov til at flytte ud

stilling til det og dansk folkeparti har ikke nogen planer om at indlemme andre partier i asylforligskredsen

man kan i øvrigt også godt finde citater fra herre peter skaarup som jeg i øvrigt er enig med

det argument at det handler om asylbørn jo selv har udvidet præmissen for debatten fordi

om asylbørn det handler også om at asylsystemet skal være en vej

se at mulighed for at man i højere grad kan etablere sig i danmark man kan få permanent bolig i danmark eller noget der minder om det med herre jørgen poulsens ord i hvert fald og man også får mulighed for at arbejde

jo også vanskeligere at hjemsende en person den dag hvor der er mulighed for at hjemsende personen fordi man jo har etableret sig permanent i danmark er det ikke en pointe som socialdemokraterne trods alt kan følge et stykke ad vejen

jo ikke har nogen dokumentation for at det skulle blive sværere

et liv som som ikke nedbryder dem som

det gør i asylcenteret der er jo blandt andet blevet lavet en undersøgelse i

jeg beder ikke om at indtræde i forligskredsen

skal kunne flytte ud efter

at lempe asylpolitikken og så forstå at det flertal er der ikke i folketinget

klar besked til vælgerne så kan man jo se hvilke partier der ønsker at føre hvilken

det mener jeg vil være det mest nærliggende

man kan tvangshjemsende folk der opholder sig ulovligt

er blevet mindre og mindre det taler jo så for at vi arbejder mere for at få indgået hjemsendelsesaftaler og at vi arbejder mere for at de mennesker som man kan hjemsende til de lande rent faktisk også bliver hjemsendt

sammen med oppositionen og løsgængerne

skal kunne flytte uden for asylcenteret og at venstrefløjen bakker op om det forslag det er efterhånden gået op for mig at det er

har været fremme i debatten det kan man jo også læse i medierne

at det er irriterende at jeg henviser til hvad der skete sidste gang venstrefløjen var ved magten kan vi jo henvise til hvor mange

ikke er noget der ligger enhedslisten forfærdelig meget på sinde men

meget relevant at vi har en stram asylpolitik og i det lægger vi også at hvis man begynder at

en masse rettigheder og muligheder til folk der opholder sig ulovligt

at problemet rent faktisk er blevet mindre vi står og diskuterer et problem med børn i asylcentrene

man hører venstrefløjen får man indtryk af at problemet rent faktisk er vokset til helt enorme dimensioner som aldrig

andet der

det er fru astrid krag socialistisk folkeparti

løsning på de problemer der præger livet hos mange børnefamilier i de danske asylcentre som vi vist alle husker

der havde boet på et asylcenter mere end to år

havde boet der mellem en og to år og mindst syv og tyve børn som aldrig i deres liv havde boet andre steder

og det er umuligt at tage ansvar for når disse sager kommer frem i lyset

ja sågar ministerens forgænger

og

der for mange ender med at betyde at det er umuligt for dem at vende hjem

vi sikrer samtidig

at nok til at kunne blive

og leve gode liv her

være noget der kunne samle folketinget bredt

og forbedret forholdene for børn og børnefamilier på de danske asylcentre

gav danskerne i totusinde og

er utroligt hvilken indsigt man har i oppositionen

enig i det som sfs næstformand thor

man laver en ordning hvor afviste asylansøgere

været i danmark i fem år automatisk skal have genbehandlet deres sag er det socialistisk folkepartis politik

med mit eget parti kan mønstre et flertal

og udtalelser der kom fra regeringens støttepartier

og sagde at hun havde mange

liggende på sit bord men blot ikke kunne få dem gennemført på grund af

den konkrete udtalelse fra sfs næstformand og tak for interessen for

giver udtryk for en insisteren på

et system hvor man løbende når forholdene i lande forandrer sig

når forholdene for de afviste asylansøgere forandrer sig kigger på sagerne igen

systemet fungerer i dag

op om en insisteren på

sagerne når forholdet for den enkelte person ændrer jo være en sygdom

det er lidt underligt ikke at have en praksis hvor man nærmest

sådan nogle sager for eksempel hvis afviste asylansøgere har været her i fem år er det sfs politik ja eller nej

forstå at thor möger

at det skal være sådan at når situationen forandrer sig

afviste asylansøgere venter på at kunne tilbagesendes til til må vi have nye vurderinger på bordet og når forholdene for den enkelte ændrer sig

er jo heldigvis også et system der er baseret på de principper

er socialistisk folkepartis linje

liberal alliance er enig med sf og

asylpolitikken

det giver mening den her gang er det den ene linje eller

at oplevelse af at jeg har stået på talerstolen i dag og sagt noget der er i modstrid med en linje

som thor möger pedersen kommer med i det citat som man bruger

fornuftigt logisk stringent asylsystem bliver nødt til at have indbygget mekanismer hvor man tager højde for at ting kan forandre sig i de lande folk

når forhold forandrer sig hos den enkelte asylansøger de mekanismer skulle meget

at det er meget vigtigt for mig

ikke kan være til stede i salen så derfor

jeg læse talen op

det grundlæggende er tragisk når børn og voksne må opholde sig på et asylcenter i årevis det er ikke en ønskværdig tilværelse langt de fleste mennesker ønsker at leve et såkaldt normalt liv hvor de går i skole eller på arbejde og har frihed til at færdes hvor de vil og når de vil vi taler om mennesker der ofte har oplevet krig og ødelæggelser og mennesker der har været udsat

vi taler om mennesker der nu befinder sig på meget lidt plads mens de venter på at få afgjort deres skæbne men samtidig er der i udgangspunktet behov for at samle asylansøgerne på et sted at lade udlændinge gå frit rundt der hverken har opholdstilladelse bolig eller penge ikke behersker det danske sprog ofte har brug for omfattende læge og psykologhjælp og i det hele taget har behov for stor støtte og praktisk hjælp er ikke en mulighed derfor er asylcentrene en realitet men det er også en realitet at regeringen har gjort rigtig meget for at mindske antallet af asylansøgere med længerevarende ophold i centrene og især efter to tusind og syv for det første er sagsbehandlingstiden bragt

sagsbehandlingstid er cirka seks måneder asylsager behandles i de fleste tilfælde på under

kier selv der har skrevet ordførertalen

er et spørgsmål fru margrethe vestager

konservative om om det her anliggende jeg ved at fru vivi kier er socialordfører og derfor vil jeg bare gerne uden overhovedet at være polemisk høre fru vivi

principielle overvejelser om det ansvar man har for børn der opholder sig i danmark hvis de er udsat for

også med at beklage rigtig meget at vores ordfører ikke stod her jeg forstår godt når man sidder i salen og har en forespørgselsdebat

er desværre bare blevet sådan på grund af nogle andre forhold i dag på christiansborg jeg har læst talen op og ja vi skal bekymre os om børn

ikke har det godt og ikke trives og derfor er der også mulighed for mener jeg på asylcentrene

tage hånd om de her børn der er nogle udfordringer og det synes jeg også

er væsentligt og vi kan jo se at der har været givet en mulighed for at familier også kan flytte uden for centrene

i dag igen igen vi jo haft den

det er jo ikke nogen ny problemstilling vi forholder os til folketinget og regeringen har i årevis vidst

lader børn sidde i asylcentrene alt alt for længe på trods af at det er slået fuldstændig fast at det er i strid med barnets tarv på trods af at vi ved at de lange ophold i centrene forhindrer børnene i at leve de frie liv som de har krav på og som alle børn burde

og undersøgelser har dokumenteret de alvorlige konsekvenser som det har for børnene og de lange ventetider er igen og igen blevet kritiseret senest i januar i år hvor fns børnekomité udtalte kraftig bekymring for at

mange børn fra asylsøgende familier

diagnosticeret med psykiske lidelser

resultat af traumer i forbindelse med asylprocessen og det er da pinligt en ting er at kommer hertil med nogle meget alvorlige oplevelser i bagagen som gør at de i forvejen er udsat

det danske asylsystem

at man som regering kan se sig selv

i øjnene vi ved at børn påvirkes af

de her langvarige belastninger vi ved at familiernes pressede situation altså hvor forældrene er meget påvirkede har afgørende betydning for for børnenes situation og vi ved at forældrenes evne til at være forældre mindskes

centre en undersøgelse der tidligere er blevet omtalt er jo den her undersøgelse fra to tusind og ti af en og tyve børn der viste at tyve af børnene led af behandlingskrævende psykiske problemer og alligevel

rimelig tilværelse jeg gentager en rimelig tilværelse altså på den ene

at regeringen og dansk folkeparti igen og igen og igen fortæller os at

at uanset hvad integrationsministeren mener om de valg som forældrene træffer uanset

lauritzen eller herre martin henriksen mener om de

at alle børn i danmark behandles ordentligt

som integrationsministeren ikke støtter op

i de danske asylcentre ikke er i overensstemmelse med barnets tarv til sidst vil jeg bare sige

skubbede de ansatte i røde kors foran sig

ud over at det sådan er

anbefaler at man ikke opholder sig længere end en år i de her centre

det håber jeg at ordføreren ved

nielsen tager en række folk til indtægt

er vel i virkeligheden at hvis man kommer til danmark er afvist asylansøger nægter at udrejse og ens børn bliver syge som følge deraf skal man have

side ikke kan udsendes fordi der ikke er en hjemsendelsesaftale med det pågældende land

synes det er urimeligt at udsætte mennesker for sådan et juridisk tomrum men jeg kan forstå

havde siddet i tolv år i et asylcenter

at der er nogle der på den ene side afvises men på den anden side ikke kan udsendes

at der sidder asylansøgere i tolv år i et asylcenter

i et asylcenter her stiller vi det meget fornuftige forslag at man efter seks måneder kan komme ud

og

ønsker et helt andet asylsystem end det den nuværende regering ønsker

røde kors og så må jeg sige

en udtalelse skulle være at tage røde kors

vi tager hånd om syge asylbørn så

og at røde kors indberetter til kommuner

skal sige så siger herre karsten lauritzen i beskylder vel ikke dansk røde kors medarbejdere for ikke at gøre det ordentligt men

om at alting i virkeligheden handler om at enhedslisten vil lave asylsystemet om det

i enhedslisten og i oppositionen og blandt løsgængerne

politik og også en lang række andre partiers politik at

jeg debatten om ikke enhedslistens

asylbørn der sidder i centrene i en årrække

og regeringen tilsyneladende mener er rimelig at udsatte børn for det er ikke sådan for mig

få alvorlige psykiske lidelser hvis der er fem hundrede børn eller tusind børn der er i den

man fra enhedslistens side siger

man skal skabe endnu flere rettigheder

faktisk siger at det at problemet er blevet mindre er underordnet for debatten

så kan se

med det samme sige ja til at ingen børn må risikere at vokse op i et asylcenter

med det samme sætte en stopper for at der er

for den behandling i danmark som sagt en undersøgelse af en og tyve børn viste at tyve af børnene var behandlingskrævende at man kan forsvare den praksis

viser for mig fuldstændig entydigt

så er man ikke interesseret i at hjælpe så er man ikke interesseret i at tage det ansvar på sig som man har

for at vi får denne debat

hvad vil regeringen gøre i forhold til asylbørnene jeg vil dog kun lægge ud med hvad liberal alliance synes der skal gøres det er det

bevidst om at der i denne sag jo dybest set er to væsentlige modsatrettede hensyn

i forhold til de børn som det drejer sig om og som forespørgslen her handler om

i liberal alliance men der er også et andet hensyn der handler om at det at have børn eller få børn ikke er en bagvej til at få asyl i danmark og det er de to dybest set modsatrettede hensyn som man skal forsøge at finde en fornuftig balance i forhold til derfor har vi i liberal alliance sagt

at børn skal sidde i mere end atten måneder

dansk asylcenter

men lad os huske på at disse børn

afviste asylansøgere altså folk der har fået nej til at få asyl i danmark

langt de fleste sager vil være afgjort inden for en sådan

det skal kombineres med en mere effektiv udsendelsespolitik

hjemsendelsesaftaler og det er jo et godt skridt i forhold til at sikre at de mennesker der ikke får asyl heller ikke kan opholde sig i danmark men vi mener faktisk at det også er nødvendigt at afsætte flere midler til den politimæssige del

erkendelse af at børnene ikke har godt af at sidde i lang tid i disse centre derfor foreslår vi et loft på atten måneder men i kombination med at man laver en mere effektiv og mere intensiv

at liberal alliances politik optager sindene her i folketinget det er jeg selvfølgelig meget begejstret for det er jo ikke mere end et år siden hvor medlemmerne af dette ting når de gik på talerstolen og skulle omtale vores lille parti nærmest med vilje prøvede at gøre det svært for dem selv at huske hvad navnet på partidannelsen

har man lært nu hvor man synes at man kan bruge vores mandater til noget

men jeg synes at der er en modstrid især i det forslag vedtagelse der er kommet fra oppositionen plus

indledningsvis at folketinget konstaterer at regeringen ikke har levet op til sit løfte om en løsning for børn og børnefamilier i asylcentre som et bredt flertal i folketinget kan stå bag

der er syv og firs mandater der udgøres af venstre konservative og dansk folkeparti sidst jeg talte efter og det vil sige at lige meget hvor man så i øvrigt måtte lægge liberal alliances tre mandater

man vel næppe opfyldt oppositionens ønske om en bred aftale der vil være tale

på halvfems eller på to og halvfems mandater

skal opfylde og dermed har man så på forhånd sikret sig at man ikke kan opfylde ønske nummer et nemlig at det skulle være en bred aftale

det illustrerer vel også at der er lidt valgkamp i det og ikke kun hensynet til børnene jeg håber på

vi kan få en fornuftig dialog med regeringen

derfor forventer vi at vi inden sommerferien kan få en dialog i gang

samtlige løsgængere og fra tre nordatlantiske mandater som grundlæggende vil forbedre vilkårene for de børnefamilier som opholder sig i asylcentrene og i dag bliver ødelagt af det

alt er i den skønneste skønneste orden og at det er som

høre hvor liberal alliance står i

at valgkamp i den så var her en

af oppositionen fremsatte forslag til vedtagelse eftersom jeg redegjorde for at der er intern modstrid mellem de synspunkter der kommer frem og derfor ville det være ret absurd om vi skulle stemme for det i forhold

vedtagelse fra venstre konservative og dansk folkeparti synes jeg vi må se på de tre dele der er første halvdel handler om at konstatere at der er taget en lang række initiativer med henblik på at forbedre asylbørns forhold på asylcentrene

sådan set noget liberal alliance

børnenes tarv vi er meget begejstrede for at det

jo netop et af de hensyn som jeg understregede at der skal tages i den her sag det midterste afsnit handler om at hvis man ikke får asyl skal man rejse hjem det er vi enige i og det sidste handler om at regeringen vil evaluere asylaftalen fra januar to tusind og otte

set det jeg selv lagde op til så vi støtter det forslag vedtagelse der ligger fra

de asylbørn sidder med nu

de synes de sidder med nu hvor snydt

ikke asylbørnenes vilkår det synes jeg er

regeringen vejer tungere end

ikke kan støtte oppositionens forslag

og hvis fru maja panduro ellers havde haft flere spørgsmål kunne vi sikkert være fortsat hele eftermiddagen

det forhold der hedder at det er en periode på seks måneder hvor liberal alliance har foreslået en periode på atten måneder

komme med det næste eksempel på hvorfor vi ikke kan støtte det forslag til der ligger fra oppositionens side

jo ikke når fru maja panduro påstår

vedtagelse fra venstre konservative og dansk folkeparti der står sådan set at ja man har forbedret forholdene på grund af hensynet til børnene noget vi lægger vægt på i liberal alliance ja man skal tage ud af danmark hvis man får nej til asyl det er noget vi lægger vægt på i liberal alliance

foreliggende asylpolitik og det er det vi har opfordret regeringen til at gøre så den sikrer sig at den igen har flertal bag den førte politik

stå og forhandle med fru astrid krag om hvad jeg vil forhandle med regeringen om det tror jeg sådan set godt at regeringen og liberal alliance kan klare selv uden støtte

er på grund af noget som jeg har sagt til information

jeg lover at vi vil passe vores arbejde og vi vil som jeg har gjort hidtil opfordre regeringen til at sikre

og vi har gode erfaringer med at gå i dialog med regeringen

mellem sf og andre partier det synes jeg sådan set sf klarer så ganske udmærket selv hvilket jo fremgår med al ønskelig tydelighed

kan vi ligesom lægge lægge et pres på regeringen

fru astrid krag at jeg tror at det må være sfs meget lange periode i opposition der er grund til spørgsmålet vi har en glimrende dialog

set bare konstateret at regeringen ikke har levet op til sit løfte

at finde en løsning for børn og børnefamilier som et bredt

jeg kan forstå at regeringen for længst har nedbragt sagsbehandlingstiden til at være under en år og det synes man er rigtig godt og regeringen er også rigtig langt med at sikre en mere effektiv

som liberal alliance har noget imod det er det ene

har gode erfaringer med at gå i dialog med regeringen hvad er

der er til rådighed man starter med at sige at man konstaterer at

levet op til løftet om en bred aftale hvorfor man opfordrer til at indkalde folketingets partier og løsgængere til forhandlinger

stoppet der hvis det var det med bredden som var bekymringen

vi går ind for en atten måneders grænse og ikke en seks måneders grænse

givet svar på tidligere i debatten endelig har jeg jo også tidligere i debatten pointeret at

synes det er fint at regeringen har fået lavet flere hjemsendelsesaftaler

regeringen har valgt at indgå en politiaftale sammen med blandt andet det radikale venstre i stedet for at lave en med liberal alliance hvor man kunne have øremærket penge til netop at

forstærket den indsats men det er noget vi vil

vi ind for at politiet skal disponere deres kræfter efter opgaverne men det er så en helt anden diskussion men herre simon emil ammitzbøll

havde åbenbart ikke tid til det sidste spørgsmål nemlig hvor er det liberal alliance har gode erfaringer med at gå i dialog med regeringen hvilke konkrete resultater er der kommet ud af den gode

i de foregående uger med al ønskelig tydelighed viser hvordan det gør en konkret forskel at liberal alliance i visse spørgsmål sidder med de afgørende mandater

oplevelser fra min tid i den radikale folketingsgruppe mere tror jeg

og liberal alliance at vi kunne gennemføre den del af liberal alliances politik der handler om at afskaffe starthjælpen der valgte man i stedet for at gå med regeringen om at bevare starthjælpen og det var endda for en gruppe særdeles udsatte unge mennesker nu står vi så her i dag med et

i folketinget blandt andet på grund af deres synspunkter på asylområdet og så står man altså tilbage og vælger

at redde regeringen i en asyldebat for så efterfølgende at få en lang næse

tak for det jeg er bare nødt til at sige

jeg beklager jeg beklager men jeg er ikke radikal og jeg bliver det forhåbentlig aldrig

på liberal alliances politik som fru astrid krag ellers var så venlig at referere ved flere lejligheder

at asylbørnene skal kunne komme ud af centrene på et tidligere tidspunkt end liberal alliance ønsker som den eneste ting

vedtagelse lægger ikke op til at man skal gøre noget ekstra i forhold til at få tvangshjemsendt de mennesker der får afslag

at det her skulle være nærmere vores politik end hvad vi eventuelt kunne blive enige med regeringen om er jo bare en påstand fordi man prøver

er tæt på ens politik eller langt fra ens politik men det er jo så hvad

af følelser over for de børn som sidder i asylcentrene og som man nu vil efterlade der i yderligere

fordi man synes at det er vigtigere at holde hånden under regeringen end det er at hjælpe asylbørnene det er det der er kernen her det var det der var kernen i januar to tusind og otte da ny alliance også fem minutter i tolv reddede regeringen på målstregen ved at stemme med regeringen i stedet for at følge sin egen overbevisning det er jo det der er så ærgerligt jeg er stort set ligeglad med hvad herre simon emil ammitzbøll synes om hvad som helst

det er ærgerligt for asylbørnene at man endnu en gang svigter og at man endnu en gang går mere op i hvem man samarbejder med

er liberal alliance ikke enige i og derfor er der ligesom ikke noget at svigte

og det vidste herre morten østergaard og fru margrethe vestager der står som forslagsstillere

har jo netop udtalt sig til den artikel som fru astrid krag henviste til

ikke vil stemme for noget som vi har sagt

er ikke noget vi har sagt

så kan jeg forstå at det er en ny radikal linje

stemme for tingene selv om man eventuelt skulle kunne have en dialog med et flertal om nogle ting

fordi så vil vi stille en lang række af de forslag hvor vi er enige med det radikale venstre og hvor vi tidligere

det radikale venstre vælger at stemme blankt

dels af det omgivende samfund

vil jeg gerne spørge herre simon emil ammitzbøll

liberal alliances tålmodighed jeg forstod at man vil have nogle forbedringer

kunne vi komme det lidt nærmere vil der være mulighed for at hvis regeringen

lam fordi man når at få et folketingsvalg inden

komme det lidt nærmere hvilken tidsfrist arbejder liberal alliance med og bliver det en tidsfrist som gør at

liberal alliance siger nu må vi tage sagen i egen hånd

behandling af beslutningsforslag

liberal alliance ikke prøver at tænke i taktik så man i

set intet ønske om at det her skal handle om taktik jeg synes desværre at det meste af den debat vi har været vidne til

taktikfnidderfnadder hvor oppositionspartierne gerne vil vise at de er bedre mennesker end os andre

men det som interesserer os i liberal alliance er to ting

får forbedret forholdene for børnene på den måde at der bliver lavet en atten måneders grænse 2 at vi får nogle mere effektive tvangshjemsendelser af de mennesker som ikke er berettiget til asyl i danmark det er de to synspunkter som vi går til regeringen med og som vi allerede tidligere har meddelt offentligt i information

må man virkelig spørge hvad i alverden er der sket med det parti som herre simon emil ammitzbøll repræsenterer her

simon emil ammitzbøll taler om taktik og om valgkamp lad mig minde om at dette parti

at nok er nok

der for åben skærm diskuterede hvad der egentlig var politikken på det pågældende tidspunkt det skal jeg ikke kunne gøre rede for jeg vil bare sige at jeg står her som ordfører for liberal alliance jeg redegør for hvad vores politik er jeg har sagt det igen og igen

et reelt problem i forhold til de børn der opholder sig for længe i asylcentrene derfor har vi foreslået at der kommer en atten måneders grænse

at komme til at leve uden for centrene

at få dem tvangsudvist

sætte endnu mere skub på tvangshjemsendelser af de mennesker som ikke har lovligt ophold i danmark

ikke sige ja til at hele verden kan bo i danmark selv om de måtte have lyst til det det er vores politik

her handler om at herre simon emil ammitzbøll og hans parti her kunne gøre en

at her står partiet

vender man dem ryggen så svigter man

om jeg og liberal alliance svigter eventuelle vælgere det lader jeg mig overhovedet ikke anfægte af et eneste

beklager

betyde at vi skal stemme med det radikale venstre

at vi ikke var tilhængere

modsatrettede hensyn det accepterer vi fordi vi både er interesserede i

og at danmark ikke bliver overrendt af folk der har lyst til at opholde sig i danmark uden at have ret til det

var slut på ordførerrækken og vi går

over til integrationsministeren

er jo kutyme at man kvitterer for debatten jeg synes imidlertid at man med en vis føje kan spørge sig selv hvad nyt der er kommet ud af den

realiteten er den at oppositionen mener at alle flygtninge der kommer til danmark med børn selv skal have lov til at bestemme om de vil blive i danmark eller ej men det vil oppositionen ikke vedkende sig realiteten er den at det radikale venstre viderefører sin stolte tradition fra palæstinensersærloven over den radikale undervisningsminister der i

sin tid fremsatte tvindloven den grundlovsstridige tvindlov til at man i dag ikke anser loven for at være noget som helst vigtigt her handler det i stedet om

vil man heller ikke være ved så handler det om et parti liberal alliance som på fornuftig vis søger indflydelse og prøver på at

vi jo må snakke om tingene jeg vil ikke love noget

men en samtale tager jeg altid gerne for som det har været udgangspunktet for mit virke fra dag et

hvad nyt det her har bibragt

måske klarhed måske egentlig klarhed egentlig klarhed

at også på dette felt udstilles det igen at oppositionen ikke har begrebet et klap af den integrations

er måske i virkeligheden udmærket

spørgsmålet om det personlige ansvar fuldstændig er forsvundet ud af det radikale venstres forståelse

og når det bliver sagt at det er forældrene der her tager børnene som gidsler så er sandheden den at det gør store dele af oppositionen også i en kamp for

venner af sand humanisme og i virkeligheden i et klodset forsøg på at gøre sig til bedre mennesker for derved at få adgang til regeringskontorerne jeg tager det til efterretning jeg havde egentlig håbet at vi var nået længere det er vi ikke og sådan er det det er jo ikke noget jeg kan

det er så ærgerligt at vi har

selvforsvar som er værd at diskutere jeg tror at de som lytter til

ministeren har den samme oplevelse som jeg at ministeren gemmer sig

i stedet

hvad vil regeringen gøre for at sikre at de børn som bor i danske asylcentre ikke bliver ramt

risici for psykisk belastning for psykisk sygdom som tilfældet er i

det ansvar som man har fordi børn er børn uanset om man er enig eller uenig

det afgørende hensyn her må være barnets tarv men spørgsmålet er hvordan man bedst varetager den tarv jeg hører intet forslag

til hvordan man skal forholde sig til

at forældrene groft tilsidesætter præcis det hensyn tværtimod

det forekommer mig at være modsatrettet

jeg godt sætte et alvorligt spørgsmålstegn ved om det på nogen måde skulle understøtte barnets

som en kendt amerikansk general sagde

we are attacking backwards jeg står her og jeg står inde for at regeringen har forsøgt at

en lang række fremskridt inden for det her område jeg står inde for at regeringen har fremskyndet sagsbehandlingstiden og

man har forbedret børnenes vilkår så de hører til blandt de bedste i europa

ministerens niveau at sætte sig ind i det langt under ministerens niveau det er i al sin gribende enkelhed at familierne har mulighed for at

almindeligt hverdagsliv og at børnene får en uddannelse

det er sandsynligt og det er dokumenteret i undersøgelsen af de familier som bor uden for centrene de seksten familier som tog imod tilbuddet

asylbørn i danmark en barndom i undtagelsestilstand at det gør en positiv forskel

ikke særlig ophøjet det er ikke særlig selvfedt

har til politik at jeg kan have en tilgang hvor min værdighed kan være over noget som er tilgængeligt for fru margrethe vestager jeg vil sige at

således at mennesker som efter en

er afviste asylansøgere men ikke kan rejse hjem kan få midlertidig opholdstilladelse så det er jo sådan at mennesker som ikke sætter sig op imod dansk lovgivning kan få den tilgængelighed som fru margrethe vestager ønsker

forsvare folk der bryder dansk lov fred være med det

er blevet enige om er jo også at man vil foretage en revision og så må man jo se på det i den sammenhæng men mit problem er sådan set oppositionens grundlæggende andragende for man hyller sig i andre gevandter end dem der er

sådan at det oppositionen egentlig åbner for og som også herre simon emil ammitzbøll var inde på

at hvis man kommer til danmark med barn

og er afvist asylansøger så giver det adgang til

og den tilgang kan man godt have til demokrati jeg synes det er en misforståelse af hvad folkestyre og retsstat bygger på

alligevel

jeg synes den føres lystigt og hvis fru astrid krag er bekendt med valgdatoen så hører jeg gerne

det ville overraske mig en anelse jeg må også sige

fru astrid krags definition af virkeligheden og slet ikke beskrivelsen af hvordan samarbejdet fungerer imellem partierne i regeringens parlamentariske grundlag det tror jeg

er jo endnu en gang lykkedes at

lokke liberal alliance til at skrive under på en blankocheck i stedet for

egentlig synes er det mest kendetegnende

dette egentlige lille problem der aldrig har oplevet andet end livet i et dansk asylcenter aldrig har prøvet

for hegnet det er det ansvar som ministeren ikke ønsker

er en løsning som ligger lige på hånden

ministeren hvor længe skal de børn blive boende i centrene hvis det ikke er muligt at sende dem hjem hvor mange år er acceptabelt for integrationsministeren for regeringen for venstre

at skabe politik har jeg også forstået at det radikale venstres definition på at skabe politik er at det radikale venstre får ret

set er ligeglad med den problemstilling der består i at man skaber mulighed for at folk tager sig selv til rette

også ligeglad med det personlige ansvar regeringen har i en lang række tilfælde forbedret vilkårene og søgt at gøre det her så godt som muligt

når det sammenlignes på europæisk plan ligger i top men der er bare ingen grænser for det radikale venstres ønsker på det her felt og der må jeg sige at vi kan ikke honorere

problem opstår at folk

i virkeligheden ved at have børn selv kan bestemme om de vil opholde sig i danmark eller ej i modstrid med

han nægter at forholde sig til de børn det drejer sig om

som sundhedsvidenskaben har påvist tager skade af at opholde sig i det system som integrationsministeren i dag ikke vil forpligte sig

at man politisk også må tage ansvar for uanset hvad man mener om deres forældre

der tager skade af opholdet der er sytten børn i alderen

har ikke noget som helst nyt at bringe til torvs i forhold til dem og derfor står vi jo bare tilbage med et indtryk af at man er ligeglad med at de tager skade af centeropholdet

hver gang det handler om asylpolitik er det systemet systemet

jeg må igen minde om at

og jeg har forstået at det mener det radikale venstre er ligegyldigt

demokratiet lever og ånder af at folk lever op til landets love og jeg savner stadig et svar på fra det radikale venstre hvad er det man vil gøre med de forældre som i virkeligheden bruger deres børn i den

børn til at være i den situation

jeg forstår at alt det er ligegyldighed det synes jeg er flotte

og som jo virker som om det giver nogle virkelig gode resultater

at flere

skal kunne flytte ud er det noget som ministeren selv

åbnede op var hun meget meget interesseret i

i forhold til spørgsmålet om hvorvidt forældrene nogle af forældrene eller alle forældrene skal have mulighed for at flytte ud så mener jeg principielt at de pågældende er afviste asylansøgere og derfor

som kan få lov til at bo uden for asylcentrene heller ikke selv

regeringens støttepartier som de allierede det sætter jeg selv stor pris på det vil jeg

for det er en udmærket betegnelse

er det her først og fremmest et politisk spil hvor man jo gerne vil have en dato så man kan presse liberal alliance i den ene eller den anden retning det deltager

for for det arbejde med hensyn til de politiske forskelle imellem dansk folkeparti og liberal alliance som jeg ikke tror man behøver at være drpolit eller drscientpol for at kunne studere

sådan offentlige rum

schmidt nielsen sagde fra den her talerstol og så kan man jo alt

har forældre som er afviste asylansøgere

mulighed for at få midlertidig opholdstilladelse det er den sikkerhedsventil der sikrer

hvor lang tid er det rimeligt børn sidder i asylcentre ja hvis det er en rimelighedsbetragtning man gør sig vil jeg sige

så børnene lider så lidt skade som muligt hvis man forudsætter at de lider skade

udmærket redegjorde for

jeg går ud fra ministeren er enig med mig i at

meget eller selvtilfreds eller ligegyldigt løsagtigt jeg savner faktisk

men fru margrethe vestager vil gerne op i anden runde

og det må også være som

med det debatten skulle handle om specielt efter ministerens

forudsigelse og mytedannelse om oppositionens partier og det radikale venstre i særdeleshed

det er vigtigt at holde fast i at den her debat handler om børns

børns vilkår i danmark debatten har vist en ting som jeg også sagde indledningsvis nemlig at

venstre konservative

gjort det fuldstændig klart hvor stolt man er af den effektive tvangshjemsendelse

at de afviste asylansøgere som opholder sig i danmark gør det fordi de ikke kan tvangshjemsendes

ministeren så har gjort sig en del til af er hvad skal vi så gøre mod de forældre som ikke udrejser

det man gør mod dem er at man fastholder dem i en situation der er akut skadelig for deres børn

hvert fald en ting jeg vil give ministeren ja man er humanistisk indstillet man er indstillet på at sørge for at de mest udsatte mennesker i det her land nemlig afviste asylansøgeres børn får rimelige vilkår men jeg synes ikke det er i orden at straffe børnene

er børn lang tid før vi når de internationale konventioner eller hvad vi ellers har forpligtet os til

uanset deres forældres dispositioner derfor har vi et ansvar for dem og det ansvar er det størst tænkelige mindretal

danske folketing klar til at tage det er tankevækkende at venstre konservative og liberal alliance gemmer sig bag at man vil lave en vurdering

har været nævnt flere gange i dag asylbørn i danmark en barndom i undtagelsestilstand er en klar dokumentation af at familierne at børnene får en bedre hverdag får færre psykiske lidelser mindre behov for at trække på sundhedsvæsenet når de bor selv når de under uddannelse der er viden det vi savner er handling for det er rigtigt at ord kan skabe meget de kan også skabe en fuldstændig fordrejet virkelighed som kan aflede opmærksomheden fra at vi har et ansvar for børn der befinder sig i danmark uanset hvad vi mener om deres forældres dispositioner og det ansvar løfter vi ikke med ord det løfter vi med handling den mulighed har flertallet i folketinget

om ordet er forhandlingen sluttet afstemningen om

har meddelt mig at han ønsker at tage følgende forespørgsel til miljøministeren tilbage

det er forespørgsel nummer f tyvende forespørgslen er hermed bortfaldet

udsætte mødet det genoptages i dag klokken sytten med henblik på fremsættelse af forslag mødet er udsat

at hun ønsker skriftligt at fremsætte beslutningsforslag nummer b ni og firs forslaget

omdelt til medlemmerne i papirudgave og er samtidig optaget på folketingets hjemmeside der er ikke mere at foretage i dette møde folketingets næste møde afholdes i dag klokken sytten femten med følgende dagsorden eventuelt første behandling af beslutningsforslag nummer b ni og firs om et dansk militært bidrag

international militær indsats